mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

med at ledig rør og ledningskapacitet i jorden ikke bliver udnyttet optimalt endelig er der et stort behov for at få digitaliseret rør og ledninger i jorden så det bliver lettere for blandt andet kommuner entreprenører og ledningsejere hurtigt at skabe sig et overblik over nedlagte rør og ledningssystemer

der har udgifterne med at få registreret og digitaliseret ledningerne men at det er andre nemlig entreprenørerne der får gavn af arbejdet uden dog selv at bidrage økonomisk alene derfor er det nødvendigt at vi her fra folketingets side sætter en tidsfrist som selskaberne kan klare uden at skulle skære ned på eller blive forsinket med udbygningsinvesteringer men det tager vi alt sammen under udvalgsbehandlingen socialdemokratiet er som udgangspunkt positive men vi vil ikke give noget endeligt tilsagn før vi har fået svar

og været i dialog med ministeren og jeg skal endelig til sidst oplyse at

den foregående ordfører her på talerstolen var allerede inde på at

det må være i alles interesse

eksisterende rør som har ledig kapacitet udnyttes før man lægger ekstra rør i og at man også bliver bedre til at undgå

man graver mere end højst nødvendigt fordi det er til stor gene for beboere for virksomheder og også

for trafikken når når veje og fortove

ikke være to meninger om og

det vil give en mere effektiv

den infrastruktur som allerede findes og at det for alle interessenter både går hurtigere og

at forberede og udføre gravearbejdet så vi ser positivt på på lovforslaget jeg vil lige tillade mig

den udvalgsbehandling som forestår også vil komme

en rørejer har ledig kapacitet som

kan stille til rådighed for en

selvfølgelig skal der være en rimelig honorering af at man har noget kapacitet som stilles til rådighed for andre

vi i dansk folkeparti meget positivt indstillet over

et af de mest digitaliserede samfund i verden det rummer rigtig mange fordele det er med til at gøre vores samfund effektivt og derfor er det selvfølgelig vigtigt at vi kigger efter områder hvor vi kan gøre brug af digitaliseringen på en endnu bedre måde end vi gør

set tale om et rigtig godt eksempel når det gælder om registrering af ledninger og hvad der nu er gravet ned af forskellige ting så for en gangs skyld kan man roligt sige

drejer sig jo grundlæggende om at vi skal have moderniseret og digitaliseret de oplysninger der ligger om ledningsnettet for at gøre det lettere for os alle sammen for virksomheder for myndigheder

få de korrekte oplysninger på en hurtig og let måde således at der ikke graves kabler over at der ikke graves forgæves at der er øget samarbejde om nedgravning af forskellige kabler og ledninger således som også dansk folkepartis ordfører sagde

nemlig det telepolitiske område

at fjerne barrierer og gøre det billigere

høringssvaret fra teleindustrien som siger at jo der er

entreprenørerne der skal stå med gevinsten nettoregnskabet er positivt

er gjort rigtig meget ud af at få belyst at der er tale om en samlet lempelse med forslaget jeg tror nu også at man lige skal huske den følge at hvis omkostningerne til

selvfølgelig også i den pris som ledningsejerne betaler

én branche der får en lempelse og en anden fordi der skal tilvejebringes nogle oplysninger på en ny måde som har nogle omstillingsomkostninger

og derfor bliver resultatet samlet set positivt

det er måske egentlig et godt eksempel på vores digitalisering der er nogle omstillingsomkostninger men samlet

for os alle sammen for samfundet at vi gør tingene lidt mere effektivt og at vi gør brug af digitaliseringen til at få tingene til at ske lidt hurtigere lidt mere oplyst og undgå helt konkret at der er nogle der kommer til at grave kabler og ledninger over med de store konsekvenser det har så grundlæggende

synes vi at det er et ganske fornuftigt lovforslag der følger op på en digitaliseringsstrategi som er vigtig for at vi som land kan fastholde en position som en af de mest digitaliserede nationer

de fordele det fører med sig der skal vi selvfølgelig altid lede efter

kan høste endnu flere gevinster og det mener jeg faktisk at regeringen i samarbejde med danske regioner og kl har fundet et godt

det er noget vi kommer til at diskutere under udvalgsarbejdet vil kunne se at det her rummer fordele fordele

har jeg godt nok svært ved at se det som venstre påpegede lige før

står at erhvervsstyrelsen har gennemført en undersøgelse som viser at det her forslag

til lovforslaget og kun ser på de elementer der er taget med i det skema

nogle nogle sparede omkostninger og nogle indtægter på otte og tres million

ved at se at det samlet set er noget som er økonomisk positivt for samfundet

synes ærlig talt at det under udvalgsbehandlingen ville være godt

der i det her forslag er noget som er uhensigtsmæssigt for jeg synes da ikke at det sådan samlet set med de tal jeg har fået øje på her

noget der er positivt ved indførelsen det kunne godt være at det på længere sigt har en eller anden effekt som er økonomisk positiv men det har jeg

så man jagter et eller andet med at få færre graveskader som er opgjort til en årlig omkostning på to million kr og det synes

nogle der påpeger at det egentlig er sat for højt jeg synes at økonomien omkring det her lovforslag er er meget svær at blive klog på hvis man hvis man tager det sammenfattende skema i lovforslaget alvorligt

og jeg kan sagtens se at der kan være dilemmaer ved at der er er nogle der har alle udgifterne

at indføre den her bedre ledningsregistrering

så kan være andre som har fordelene i og med at de måske bedre kan planlægge deres gravearbejde eller der kan være aktører som vil bruge nogle tomme rør

og ledningsejere at udføre gravearbejde og at vedligeholde nedgravede ledninger fordi de nemt kan tilgå de oplysninger der nu engang skal til det vil reducere de administrative omkostninger og føre til mindre risiko for skader i forbindelse med gravearbejde

med at jeg både har boret vandledninger og elledninger og diverse andre ledninger over så det er faktisk

vi taler også tit om

og ved at indsamle de her oplysninger om nedgravet infrastruktur

minimerer vi det administrative bøvl der nu engang er for en lang række virksomheder der arbejder med de her områder lovforslaget er til glæde ikke kun for graveentreprenører men også for de mange almindelige mennesker som oplever gener i forbindelse med at veje og og anden

bedre at koordinere arbejdet fremover og dermed minimeres situationer hvor den samme vejstrækning for eksempel skal graves op gentagne gange samfundsøkonomisk

også være en ganske fin gevinst

ved forslaget her faktisk estimerede

til at være over nul milliard kroner over de næste ti år og det synes vi i liberal alliance også er værd at tage med og derfor

et fælles system så selvfølgelig skal det da på plads hurtigst muligt

godt rose at man vælger et vektoriseret format

licenser til til dyre programmer men altså kan vælge at at arbejde med en åben standard

software man finder mest

overhovedet er et behov for at have det lukket man kunne have en bekymring for

jo godt ved cirka hvor ledningerne ligger

gætte på at det ikke vil have en betydning men at det

være en kæmpe fordel at gøre registeret helt åbent

sådan at alle via en webside kan gå ind og se hvor de her ting ligger det gør også at borgere ville kunne gå ud med spaden

set mine kommentarer og ellers støtter vi

ledig plads i eksisterende føringsrør og undgå graveskader både standardisering og digitalisering af de opgaver vil gøre processerne lettere i høringssvarene er der peget på at persondataloven skal være overholdt så man ikke udleverer personfølsomme data ligesom der skal være stor sikkerhed om hvem man udleverer oplysningerne til fra radikal side

vi gerne understrege vigtigheden af at lovforslaget har blik for privatlivets fred samt den generelle sikkerhed og med de bemærkninger er vi

derfor

vores ledningsnet ligger

skader på ledningsnet

på genopretning af ledningsnet der er blevet ødelagt på grund af gravearbejde

man kan få en præcis registrering af vores ledningsnet og

som en af de største gevinster for vores samfund at vi går ind og får fat i det

hvordan det skal udmøntes en anden del af det her er selvfølgelig åbenhed om registeret jeg tænker at vi

digitalisere væsentlige og betydningsfulde områder til gavn for vores samfund med lovforslaget

sikrer vi at oplysninger om nedgravet infrastruktur fremadrettet vil blive udleveret automatisk

et ensartet digitalt format danmark er generelt langt fremme i forhold til at have overblik over vores infrastruktur vi har også et godt grundlag når det kommer til at nedgrave

vi har haft et ledningsejerregister siden to tusind og fem og anvendelsen af registreret har gennem årene været stigende med forslaget skaber vi grundlaget for en videreudvikling

brugere af ledningsoplysninger fremover få oplysninger i en overskuelig form

derfor lettere for dem at planlægge og gennemføre deres arbejde forslaget vil gavne de virksomheder der udfører graveopgaver for eksempel entreprenører de vil opleve at det bliver nemmere og billigere at udføre gravearbejder forslaget vil også gøre det nemmere og billigere for virksomheder der ejer ledninger at vedligeholde nedgravet infrastruktur med forslaget bliver det lettere at koordinere gravearbejde og føre ledninger i rør der har ledig kapacitet det vil betyde en reduktion af gravearbejder det vil være til gavn for både graveaktører og ledningsejere og det vil mindske de

borgere og lokale virksomheder oplever når der graves med forslaget udvikler vi rammerne for ledningsejerregisteret så de er langtidsholdbare i arbejdet med at udmønte rammerne i loven vil brancheorganisationer og graveaktører og ledningsejere blive inddraget arbejdet vil også inddrage erfaringer fra de lande der ligesom danmark er førende på området vi vil her særlig kigge på holland og flandern der har haft gode erfaringer med lignende digitale løsninger den offentlige høring

lovforslaget har generelt været positiv sådan fornemmer jeg også at stemningen er her i salen og jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslaget i udvalget jeg er glad for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling

og sytten mellem regeringen socialdemokratiet det radikale venstre og sf aftalens formål var og er at konsolidere den danske

sikre at sektoren er strømlinet og effektiv også i et energisystem der ændrer sig der sker nemlig temmelig store ændringer af gassektorens vilkår vi oplever et faldende forbrug og en positiv udfordring ved at flere grønne gasser skal indfases derfor er der god grund til

understøtte at vi konsoliderer sektoren så den er rustet til fremtidens udfordringer regeringen blev derfor i aftalen blandt andet bemyndiget til at indgå i en dialog med de eksisterende kommunale gasselskaber og arbejde for at danne ét statsligt

dette lovforslag har til hensigt at understøtte det arbejde af høringssvarene fremgår

til lovforslagets grundlæggende formål om at styrke gassektoren fra blandt andet dansk industri dansk energi

fjernvarme bemærker desuden at lovforslaget ikke skal føre til stigende priser for forbrugerne og det kan vi

afslutningsvis vil jeg blot bemærke at socialdemokratiet støtter lovforslaget og ser frem til udvalgsbehandlingen

jeg skal lige tilkendegive at

af historiske grunde ikke er med i i naturgasforligskredsen

på lovforslaget her med positive

på på den præmis at man gennemfører anbefalingerne fra en rapport der kom i februar to tusind og seksten som er en analyse af naturgassektorens forhold

anbefales at man konsoliderer sektoren sådan

fire selskaber der er i dag som i meget varierende størrelse ejer og driver

samler aktiviteterne i ét selskab

derefter kan opnå en effektivitetsgevinst

indholdet i den aftale og også i lovforslaget er så at man at man giver de nuværende ejere det vil sige

det gøres ved at man lemper i modregningsreglerne sådan at det provenu som kommunerne får når de sælger deres ejerandel

i det statslige tilskud til kommunerne men kun med tyve

ti dele over ti år det skulle gerne gøre at kommunerne har incitament til at få pengene ud og overdrage sin ejerandel til til staten som sagt

lovforslag vi vi har jo i danmark erfaringer

vi har det overordnede elnet i statsligt ejerskab i energinetdk

det kan der være rigtig gode grunde til at at gasnettet også kommer

at vi med udgangspunkt i det fælles fundament

effektivisere med udgangspunkt i forbrugeren altså tryghed ved at leverancen af

at den kommer til en ordentlig pris og tryghed ved at vi med de udfordringer der har været

gas sikrer en ensartethed derfor lægges der op til at det skal være funderet i ét statsligt offentligt system det kan man og der refererer jeg lidt til nogle af høringsbemærkningerne have nogle synspunkter på men i hvert fald i en overgangsfase tror jeg at det er det rigtige at gøre hvad fremtiden så byder må vi se til til den tid

nu skal vi have lavet den her effektivisering og konsolidering

det kan være fornuftigt at have styr på sin overordnede infrastruktur det er jeg

lovforslaget vedrører jo mest de økonomiske vilkår

kommunalt ejede gasselskaber sælges

staten skal tjene tyve procent på at staten køber noget gasinfrastruktur som har et kommunalt ejerskab hvis det var et elselskab

ligger åbenbart i aftalen at energinetdk

kan videresælge gasinfrastrukturen til andre hvis forligskredsen er enig jeg synes sådan set er et meget væsentligt punkt og jeg ville have det bedst med hvis det var sådan

de præmisser der ligger for dele af det

overordnede elnet da netselskaberne solgte en hundrede og halvtreds kv elnettet til energinetdk

så sådan er vilkårene omkring elnettet der har i processen været flere andelsejede energiselskaber som

man betragter som værende udelukket eller

sælge flere produkter og dermed måske kunne drive det billigere end i et stærkt statsligt selskab jeg jeg kunne

defineret om det her lovforslag har afsmittende effekt på hvad der kunne komme til at gælde for vores varmeforsyningsselskaber affaldssektoren

lå i den tidligere venstreregerings forsyningsstrategi var jo

vil det være rart at få klart at vide om det her lovforslag udelukkende har konsekvenser for gassektoren og intet andet så vi ser frem til at få afklaret de spørgsmål før

stilling op om vi kan støtte denne centralisering af

naturgasdistribution i gasdistributionssektoren er der over de kommende år et effektiviseringspotentiale på op imod en

som blandt andet kan nås gennem en bedre organisering af de tre nuværende offentlige selskaber som i dag udgør en slags minimonopol hver for sig en besparelse i den størrelsesorden kommer jo ikke kun samfundsøkonomien til gavn men også

fordi det uundgåeligt vil betyde lavere priser med dette forslag tager vi også et skridt i den rigtige retning vi sikrer lige konkurrencevilkår i sektoren på tværs af landet fordi vi i sidste ende ensretter prisen for gasdistributionen så den ikke er forskellig alt efter hvor man bor i landet men hvorfor så stoppe der liberal alliance ønsker ligesom regeringen at se på det fremtidige ejerskabsforhold for det samlede distributionsselskab for det er jo ikke nødvendigvis en naturlov at staten skal være skal være ejer

indtil gasflammen brænder ud om jeg så må sige hvorfor ikke lade private aktører eller andre med ekspertise på området stå for distributionen og det er heldigvis også intentionen bag aftalen som lovforslaget bygger på at det skal vi se på på sigt

og arbejde videre med i aftalekredsen derfor

at lave en samlet statsejet struktur på den måde kan man holde fokus på

i sådan et system ligesom vi kender det fra elnettet

det er jo ingen hemmelighed at naturgassektoren

med det her tiltag så har der jo været

en udligningsløsning på det her som så

man så kan få de her penge udbetalt

det statslige selskab energinetdk

det betyder at man kan effektivisere for et stort millionbeløb dermed kan man i

sikre at de der er naturgaskunder

stemmeaftale der er lavet på baggrund af en ældre aftale mellem

og jeg sætter stor pris på at det har kunnet lade sig gøre

også set frem til at kunne præsentere opfølgningen på aftalen samtidig er jeg glad for at der her følges op på endnu et delmål i regeringens forsyningsstrategi forslaget bringer os et vigtigt skridt nærmere

en samlet konsolideret distributionssektor på statens vegne

energinetdk allerede begyndt de konkrete forhandlinger

hvorfor er en samlet distributionssektor så vigtig det er der flere grunde til i regeringen ser vi et effektiviseringspotentiale i sektoren det er vigtigt at vi får skabt de bedste betingelser for at distributionen bliver så effektiv som muligt det vil være til gavn for både borgere og virksomheder derudover er forslaget et skridt på vejen mod at få ensrettet priserne på distribution på tværs af landet på længere sigt skal det således ikke være den landsdel man bor i der er afgørende for hvilken pris man betaler for gasdistribution det er selvfølgelig ud fra et hensyn til den enkelte borger men et mindst lige så vigtigt hensyn

at skabe lige konkurrencevilkår på tværs af landet for virksomheder der anvender gas

også vigtigt for mig at processen for ensretningen af priserne tager hensyn til både de kunder der i dag betaler mindst for at få deres

der betaler mest derfor giver lovforslaget bemyndigelse til at jeg som minister kan fastsætte regler om

priser i en overgangsperiode der arbejdes i øjeblikket på en konkret model for denne differentiering et andet delformål med lovforslaget er at åbne op for at undtage visse transmissionsselskaber helt eller delvist fra lov om naturgasforsyning når anlægget primært er etableret med henblik på transport af gas til andre lande den konkrete anledning er at sikre lovgrundlaget for at en del af en eventuelt kommende transmissionsledning til polen der ejes af det polske transmissionsselskab kan undtages fra loven loven vil komme til at gælde generelt jeg takker igen for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om de enkelte elementer af lovforslaget i udvalget og jeg

fra andre lande opretholdes også efter at færøerne har overtaget sagsområdet for at det kan ske

skal der indgås en aftale om det fremtidige samarbejde mellem færøerne og danmark og lovforslaget skal lige præcis give den fornødne lovhjemmel til at indgå en sådan samarbejdsaftale mellem de to lande i rigsfællesskabet det kan socialdemokratiet naturligvis støtte jeg vil dog godt lige bemærke at der i høringssvarene fra adoptionspolitisk forum og adoptionstrekanten stærkt appelleres til at man overvejer hvorledes adoption i fremtiden bør ske så man undgår at børn bortadopteres på baggrund af forfærdelige forhold som tyveri bortførelse overtagelse med videre

den niogtyvende juli næste år hjemtager sagsområderne person familie og arveret herunder altså også adoptionslovgivningen selv om færøerne formelt overtager adoptionsområdet vil danmark efter haagerkonventionen fra nitten firs fortsat være forpligtet til at føre tilsyn med færøske myndigheders behandling

adoptionsnævnet at administrere en fælles venteliste for godkendte danske og færøske adoptanter der ønsker at adoptere et barn gennem en såkaldt

opretholdelsen af samarbejdet mellem færøske og danske myndigheder kræver en samarbejdsaftale mellem danske og færøske myndigheder det er en bemyndigelse til ministeren om at indgå sådan en aftale vi skal tage stilling til forslaget har til formål at sikre

kompetente danske og færøske myndigheder og hermed også sikre gode vilkår for børn der kommer til færøerne det kan vi fra dansk folkepartis

tilpasning der gør at vi også på det her felt kan udvide samarbejdet men også tage springet i forhold til at give bemyndigelsen videre til det færøske så bliver der i høringsnotatet fremhævet en masse plusser det glæder vi os over og nogle enkelte minusser som heldigvis bygger på noget der ikke er omfattet af det som lovforslaget går ud på nemlig udelukkende i samarbejdets gode ånd

yderligere beføjelser når vi taler om adoption venstre støtter

der kan indgås en samarbejdsaftale mellem danmark og færøerne så den gældende retsstilling i forhold til såkaldt fremmedadoption opretholdes efter at færøerne overtager sagsområdet for blandt andet familieret i liberal alliance støtter vi færøernes ønske om øget selvstændighed og dette forslag er et skridt i den retning

det

samarbejdsaftalen er at understøtte

om at den gældende retstilstand i forhold til fremmedadoption opretholdes efter færøsk

til overtagelsen af det samlede sagsområde samarbejdet imellem

rigsombuddet og indenrigsministeriet i

foregår i en positiv og konstruktiv

sagsområde regner med at fortsætte i det færøske indenrigsministerium vi forventer at holde køreplanen om overtagelse i to tusind og atten adoptionsdelen har nogle udfordringer blandt andet fordi der er meget få sager tre syv om året og der er krav om at holde nogle høje standarder det færøske landsstyre har derfor udtrykt et ønske om at fortsætte den eksisterende praksis i en samarbejdsform mellem færøerne

til en kontinuerlig fortsættelse af de igangværende adoptionssager det er så også årsagen til at dette forslag til bestemmelse i adoptionslovens § fem og tyve e

folketinget og sundheds og indenrigsministeriet på færøerne

et lignende forslag til lagtingslov så adoptionsloven for

samme indhold når overtagelsen af den familieretlige lovgivning bliver effektueret i praksis medfører dette bla

står på fælles ventelister forbliver på samme plads i køen

påvirker det ikke status i forhold til hvornår

adoptionssag kommer til behandling skulle de starte forfra

de mister væsentlig tid og måske bliver for gamle til at

som giver børne og socialministeren bemyndigelse

og færøerne om adoption skal fastlægge rammerne for samarbejdet mellem

færøske myndigheder efter at den færøske overtagelse af adoptionsområdet er gennemført og den vil så navnlig fastlægge myndigheders og adoptionsformidlende organisationers kompetence

en samarbejdsaftale skal også indeholde regler om opsigelse af aftalen med et vist varsel for eksempel hvis den nuværende

adoptere fns børnekonvention

de færøske myndigheder at den mest robuste fortsættelse er igennem et samarbejde der holder sig til de eksisterende procedurer men jeg kan så i den forbindelse kommentere at selv om man indgår dette samarbejde mellem

på sin praksis på et senere tidspunkt eventuelt med den følge at samarbejdet ikke

side gerne vil have at man kun har én adoptionsliste og ikke flere adoptionslister der fordeler sig over forskellige lande som det er tilfældet i danmark og hvis

sige at han er opmærksom på de kommentarer der har været

så kan det betyde at vi også kan lave de gode forbedringer der faktisk ligger i

færøsk overtagelse af sagsområdet og det er en forudsætning herfor at der så indgås en aftale om det fremtidige samarbejde mellem færøerne og danmark lovforslaget skal altså skabe den fornødne lovhjemmel til indgåelsen af en sådan samarbejdsaftale og det er godt høre at det

at hjemtage person familie og arveretten jeg kan i øvrigt bare tilføje at ikraftsættelsen af loven er sammenfaldende med det tidspunkt hvor

færøerne afholder deres nationale festdag i to tusind og atten og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte ønske at få nærmere belyst

egnet til at opfylde behovet den del er en del af voksenbestemmelserne som er indgået i en fælles aftale mange af høringssvarene er positive over for præciseringerne dog bemærkes det at såfremt man fjerner ganske særlige forhold vil det ikke være i overensstemmelse med lovbestemmelsen og bekendtgørelsen om støtte

præcisering i dansk folkeparti finder vi det fuldstændig uacceptabelt med de lange sagsbehandlingstider der er i nogle kommuner

ansøgning og genbevilling af handicapbiler

om at behandle sagerne dansk folkeparti finder at det er et område som ministeren skal følge tæt herunder herunder

best practice bliver udbredt vi finder det rimeligt at man øger brugen af tro og love erklæringer hvor borgeren skriver under på at man stadig har det samme behov og at ens funktionsevne ikke er blevet forbedret så kunne genbevillingssagerne gå lidt hurtigere den bekendtgørelse der kommer til at omhandle den her del skal også afspejle den aftale vi indgik om servicelovens voksenbestemmelser hvor netop det står indskrevet i aftalen det at der indføres obligatorisk brug af tro og love erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler

funktionsevnen i al væsentlighed er uændret og så er det

lavet en aftale mellem kl og regeringen hvor de er blevet enige om at

så det også tilpasses den udvikling der er sket lokalt i kommuner og regioner derudover er det også

at give socialstyrelsen en kompetence som indebærer at de kan udstede påbud

som offentliggøres på tilbudsportalen ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold angående forsøgsordninger som omhandler den forsøgsbestemmelse som er fra nitten to og firs

udvide mulighederne for forsøg på det sociale område således at også regionsråd og private tilbud kan ansøge om en

er det en del af det her

til noget som stiller borgerne

ikke skal fravige servicelovens regler om klageadgang idet der er tale om en helt grundlæggende retssikkerhedsgaranti jeg bemærker dog at danske handicaporganisationer ikke finder at det fremgår tydeligt nok af lovforslaget så derfor kan jeg allerede

det med i betænkningen som led i aftalen om en demenshandlingsplan blev der afsat midler til udvikling af en national mærkningsordning for demensegnede boliger som hører under transport bygnings og boligministeren og derfor bliver den midlertidige hjemmel til ministeren gjort permanent med dette lovforslag så ministeren

regler om gennemførelse af en mærkningsordning i dansk folkeparti mener vi selvfølgelig det er en betingelse at aftalekredsen om

at psykologlovens beslutningsmyndighed ændres så ikke alle af psykolognævnets medlemmer behøver at være til stede nævnet bliver beslutningsdygtigt når formanden eller stedfortræderen for formanden samt fire ud af de seks øvrige medlemmer er til stede ja

i dansk folkeparti ser vi selvfølgelig frem til udvalgsbehandlingen og vi støtter også

synes jeg at man fra ministeriets side selvfølgelig skal overveje ikke at samle så mange forskellige

kan jeg godt forstå det fordi det er et samleforslag der drejer sig om alt lige fra handicapbiler til psykologers beslutningsdygtighed det er konsekvensændringer i forhold til en række eksisterende love hvor man hensigtsmæssigt kan lave nogle tilpasninger som den foregående ordfører så ganske fremragende har redegjort for

karina adsbøl samme ordfører gør så opmærksom på at der i forhold til forsøgsgodkendelserne og tilpasningen af de regler er nogle

og jeg er enig med ordføreren i at det skal vi selvfølgelig følge

umiddelbart en anden tilgang til det nemlig at de nuværende forsøgsregler for alternative måder at arbejde på inden for det sociale område er skrevet i en tid

firserne hvor man ikke havde det samme blik på nogle af de ting som vi bør have blik for

offentlige myndigheder er utrolig vigtigt

fundamentalt som vi skal værne om og derfor er jeg glad for at det element nemlig retssikkerheden bliver indføjet som en del af forsøgsordningerne i det her

for ganske nylig haft diskussioner i forbindelse med med præsidiets konference

om folketingets arbejdsformer

at det her med at sammenbringe forslag der dybest set ikke har en pind med hinanden at gøre er en uskik

det kan jo bringe partier en situation hvor man sådan set synes at meget af det der foreligger

i et givent lovforslag er fornuftigt men at der kan være elementer som man er betænkelig ved og derfor

man komme i den dumme situation at man ved afstemningen om et forslag i virkeligheden kommer til at stemme imod en række forslag som man sådan set er enig i og jeg vil ikke udelukke at det vil kunne være tilfældet

for vores vedkommende med det her forslag

i lovforslaget her det gælder forslaget om

lån til handicapbiler det gælder socialstyrelsens stikprøvekontrol med oplysninger i tilbudsportalen det gælder forenklingen af rammeaftalerne på socialområdet det gælder den nationale mærkningsordning for demensegnede boliger og det gælder de

regelændringer for psykolognævnet det synes vi

altså noget skeptiske over for den del af forslaget som

udvider forsøgsbestemmelsen på det sociale område

er behov for at justere forsøgsbestemmelsen venstres ordfører var inde på

i forhold til den udvikling der er sket de sidste

forstå at der er den her uklarhed for det fremgår ikke helt hvad det er man vil opnå med ændringen altså i dag ligger der jo en afgrænset

bestemte dele af serviceloven man kan lave forsøg med mens der

på yderligere områder end dem der er bestemt af de nuværende regler

vi vil altså have et behov for at få belyst fra ministerens side hvad er det for

som den her lovændring giver adgang til som der ikke er adgang til i dag og hvad er egentlig behovet for det

borgernes retssikkerhed der udtrykkes i høringssvaret fra danske handicaporganisationer

ministeriet adresserer jo sådan set selv problemstillingen og jeg synes at de bemærkninger

forud for lovforslagets endelige affattelse er blevet

hvor man beskriver hvordan man

også konkret vil sikre borgernes retssikkerhed men vi synes altså stadig væk ikke at

vi har behov for at få de mulige konsekvenser af den udvidede forsøgsadgang belyst nærmere en anden betænkelighed ved forslaget

at man udvider kredsen der kan ansøge om at igangsætte forsøg

der gives udtryk for fra dansk socialrådgiverforening og vi mener sådan set at der er grund til betænkelighed ved at private tilbud som jo i lovbemærkningerne også beskrives som tilbud der kan drives af private koncerner eller koncernlignende foretagender

skal kunne få en forsøgsadgang uden om kommunen

gribe til det forslag som dansk socialrådgiverforening har i deres høringssvar nemlig at kommunen også skal godkende et sådant forsøg inden det tilgår socialministeriet så alt i alt

må være fem ud af seks af de foreliggende forslag vi synes er udmærkede vi er stærkt bekymret for det forslag der handler om forsøgsadgangen og vi vil stille en række spørgsmål og ser frem til at få belyst konsekvenserne nærmere inden vi kan tage endelig stilling til hvordan vi forholder os til

er det jo legitimt at vi i det videre forløb

at ordføreren kunne redegøre lidt for

er at man mener at kommuner kan være omfattet af forsøg men ikke regioner som jo også er det nye i lovforslaget for det andet anerkender ordføreren ikke at en række institutioner der i dag gør en stor indsats for socialt udsatte medborgere er forankret i

og selvejende institutioner som vi ikke kan lave forsøg med i dag men som

jo faktisk er myndigheden på området er i stand til at søge

ministeriet vi synes det er rigtigt at den lokale myndighed der også har det økonomiske ansvar

på plads synes jeg man skal overveje det med forsøget

at borgeren går op i at der bliver leveret en ydelse hvem der leverer den er ikke det væsentligste bare den er i orden og at det er driftsherren i dit eksempel

forskelligartede forslag i det her samlede forslag

er vi positivt indstillet i liberal alliance vi synes det er positivt at man vil præcisere hvordan man skal vurdere en ansøgning om hjælp til handicapbil vi synes det er en god idé at skabe klare regler for socialstyrelsens stikprøvekontrol vi synes det er rigtig fint at udvide mulighederne for at udføre forsøg på det sociale område vi synes også

det er en god idé at smidiggøre rammeaftalerne

på socialområdet vi synes det

er fint at give den her bemyndigelse til at der kan fastsættes regler om den her mærkningsordning for demensboliger

selv om alle medlemmer ikke er til stede

efter ønske fra blandt andet psykolognævnet selv

sådan indholdet og at pakke så meget sammen i ét lovforslag men vi synes at det er

også en ordentlig omgang hvis vi skal herop seks gange alle sammen for at

er fint hvis der bliver gået en runde til det med forsøgsvirksomhed men vi synes også det

også redegjort for og det vil jeg derfor ikke gøre men blot meddele at radikale venstre kan støtte

og boligområdet forsøgsregler på socialområdet beslutningsdygtighed i psykolognævnet og regler for stikprøvekontrol i forhold til tilbudsportalen

i nogle tilfælde kan sætte os i en kattepine

man kan komme til at stemme imod ellers fornuftige forslag fordi der er elementer som man er imod heldigvis er det dog ikke

i det store hele kan sf støtte lovforslaget

delelementer af et par aftaler som vi selv står bag i den forbindelse vil vi især fremhæve at det er godt at det nu bliver præciseret hvornår en borger har ret til et udvidet lån til betaling af en handicapbil så det fremover udelukkende er

egnethedskriterium som er gældende og at vi nu får implementeret en national mærkningsordning for demensegnede boliger dog vil jeg

opfordre socialministeren til at genoverveje de helt regulære synes jeg bemærkninger fra interessenter i forhold til handicapbiler nemlig at søge at løse problemet med de alt for lange sagsbehandlingstider

jeg at der i forhold til en forenkling af rammeaftaler måske også kan blive plads til par overvejelser om en styrkelse af de specialiserede områder der som bekendt har haft nogle trange kår siden kommunalreformen fra to tusind og syv og endelig vil vi som andre også har sagt stille en række spørgsmål til forsøgene på det sociale område med henblik på at skabe større klarhed over hvad man helt præcis tænker sig at der er behov for

som minimum at sikre at kommunerne

vi kan få nogle gode drøftelser i udvalget

og det er tekniske ændringer og så er

erfaringer jeg vil bare lige tage en enkel

er det en praktisk nødvendighed at man en gang imellem samler noget i et lovforslag

samlet set har folketinget to hundrede og to og tyve lovforslag der er meldt ind nu og så kunne man tænke sig

her skulle specificeres ud i mange lovforslag hvordan det så ville ende hvis vi gjorde det på alle områder så konservative støtter

nogle enkelte kommentarer

en køn pærevælling man her har fået sammensat

kan godt være at det giver mening for den indsigtsfulde embedsmand men for

må det være svært at se en sammenhæng i den række af ændringer som bliver foreslået her

at man ikke kan stemme imod selv om der er elementer som

egentlig gerne vil have fremmet

tilkendelse af bil på handicapgrundlag og at forslaget lægger op til at der skal ske én samlet vurdering af hvilken bil der bedst opfylder borgerens behov i den aktuelle sag vi vedkender

noterer os at handicaporganisationerne peger på en skævhed i det fremlagte og det vil vi naturligvis bore i i det

for forsøg på det sociale område og her gives der mulighed for en bredere gruppe af aktører i løsningen af samfundets socialpolitik vores krav til forsøg er naturligvis at der skal være åbenhed

og gennemskuelighed når man lægger op til forsøg det vil vi interessere os for i det kommende udvalgsarbejde

naturligvis også når det gælder konstaterede misforhold mellem beskrivelser af tilbud og deres reelle indhold

der i socialstyrelsen er hjemmel til at træffe afgørelser i sådanne sager og det forekommer helt naturligt at kendelserne gælder den konkrete institution og ikke dennes myndighed psykologordningen er vi med på ændringer af

rede for tilrettelæggelsen af opgaverne i den sociale sektor har fået et stort element af aftaleindgåelser aftaler er ofte gode og specielt når det gælder aftaler mellem ligestillede parter med indholdet af dette

lægges der op til at de aftaler ikke længere skal gælde

en årig periode men for en to årig det er et skridt i den rigtige retning men der er stadig udfordringer der kalder på løsninger aftaleparterne kommunen og regionen er ikke ligestillede kommunerne kan stille krav om taksterne som regionen skal efterleve og sker

har kommunen hjemmel til at overtage tilbuddet et sådant aftaleforhold højner ikke kvaliteten aftaler kan indgås så et tilbud i en periode løser specialiserede opgaver for en hel regions kommuner og i næste aftale kan hjemkommunen stille krav om hjemtagelse af dette tilbud det fremmer ikke kontinuiteten

fortsat betinge os retten til at finde bedre måder at løse opgaver på

i disse år er et interesseområde for hele vores samfund og ikke mindst for de borgere der

berøring med en pårørende der er ramt af demens

omsorg og pleje af demente borgere så

det er naturligt at indføre krav om pligt til at informere herom med en mærkningsordning men vi må undre os

at det alene er de offentlige tilbud som bliver pålagt denne pligt til at informere vi synes bestemt og det vil vi arbejde for at de private tilbud herunder friplejehjem skal informere på samme vis jeg sidder selv i bestyrelsen for et friplejehjem

set det vil være en kær pligt for friplejehjemmene også at påtage sig den del

at få skabt endnu bedre vilkår for vores demente og

for vores samfund men ellers går vi konstruktivt ind i det og vi er langt hen ad vejen

en køn pærevælling jeg noterede mig

er tale om store ændringer det er rigtigt nok men det betyder bestemt ikke at de er uden værdi særlig vigtigt

foreslåede ændringer skaber tydelighed om reglerne for udvidet lån til borgere der har brug for en handicapbil

så vil vi med lovforslaget også gerne skabe bedre muligheder for forsøg på det sociale område blandt andet ved at give regioner og private tilbud mulighed for at tænke nyt det skal selvfølgelig være med klare grænser for hvordan de forsøg skal være samtidig sikrer vi faktisk med klare krav til forsøgene borgernes retssikkerhed jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte ønske at få nærmere belyst

at borgeren bliver stillet dårligere der kan heller ikke gives tilladelse til forsøg som indebærer en fravigelse af reglerne om tilsyn og der kan heller ikke gives

insolvens og konkurs rejsende sammensætter i dag ofte selv deres rejser hvor flere parter er involveret

med lovforslaget bliver den rejsende bedre beskyttet loven kommer til at gælde for erhvervsdrivende der udbyder sælger eller formidler pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer antallet af virksomheder der omfattes af ordningen og som skal registrere sig og stille garanti vil komme til at stige endelig skal udbydere i tredjelande også lade sig registrere og stille garanti lovforslaget lægger også op til at rejsegarantifondens administrationsomkostninger gennem effektivisering nedbringes

generelt for alle rejsearrangører socialdemokratiet støtter lovforslaget fordi det er et fremskridt at rejsegarantifondens dækningsområde udvides men vi er meget opmærksomme på at vi måske er på vej til at få lavet en meget svær og kompliceret lov og at det kan give problemer der er også problemer med definitionen af hvornår noget er en sammensat rejse og også det vil vi have boret ud under

er med til at tilpasse konkurrencebeskyttelsen af rejsekøbere

forskellige måder det er meget normalt at man køber flybilletter ét sted

og så videre og så videre de dele bliver forbedret

her behandles vi får også en bedre registreringsmodel set i forhold til tredjelandes virksomheder

garantistillelser der skal til for at blive en del af ordningen så er det selvfølgelig også klart

tab i forhold til dem som har aftaler indgået med registrerede udbydere med lovforslaget

der også op til at man får en bedre organisering

i forhold til ledelsen af fonden hvor man jo netop præciserer at formanden fremover skal være uafhængig af

baggrund jeg synes jo måske at det burde være en klokkeklar almindelig forudsætning når man lader sig hverve til den type af bestyrelsesposter

samlet set synes vi det er et lovforslag som giver god mening og som giver bedre vilkår for de mange danskere som ønsker selv at tilrettelægge og gennemføre deres udlandsrejser og på den baggrund kan vi

på reglerne omkring rejsegarantifonden vi er alle sammen er optaget af at der er en ordentlig forbrugerbeskyttelse når man køber rejser og der er nok alligevel sket en lille smule med den måde som vi køber rejser på i dag i forhold til tidligere hvor en pakkerejse var at man ringede til sit kendte charterselskab og så stod de for

lave en fuldstændig komplet pakke sådan er det ikke

stillet forskelligt og det er grundlæggende det

der indføres et begreb der hedder

det betyder altså at den velkendte dækning man har haft i mange år på pakkerejser

også kommer til at gælde når man køber et såkaldt sammensat rejsearrangement det giver rigtig god mening at

følger med den udvikling der er

værd at understrege at

bliver justeret altså at de omsætningsintervaller

en kende billigere og mest for de virksomheder som har en omsætning under femten million

vi får også rettet op på som dansk folkepartis ordfører nævnte i sin ordførertale

lidt spøjse situation der har været at

garantifonden også har betalt for krakkede selskaber der ikke har været en del af

det bliver nu gjort klart at selvfølgelig skal man være med i ordningen for at man som forbruger også kan være dækket og det får man så også nogle

det giver rigtig god mening det drejer sig som sagt grundlæggende om at opdatere lovgrundlaget til virkeligheden det følger af et pakkerejsedirektiv fra eu det sikrer en ordentlig forbrugerbeskyttelse og det støtter vi naturligvis fra venstres side

skulle være bedre end det som direktivet foreskriver

eu direktivet implementeres i øvrigt i dansk lov ved en senere lovbehandling nemlig af l tre og tredive i regi af retsudvalget

så behandle de konsekvenser som eu direktivet har for loven om en rejsegarantifond man kan undre sig lidt over at lovforslagene l fem

behandler nu og l tre og tredive ikke førstebehandles på samme tidspunkt her i salen eventuelt ved en sambehandling

der er trods alt så mange overlapninger og fælles stof i de to lovforslag og deres bemærkninger at

hensigtsmæssigt når det

bidrage til den solidariske ordning som rejsegarantifonden trods alt er jeg bemærker at at der i bemærkningerne er gjort opmærksom på at der kan være såkaldt håndhævelsesmæssige udfordringer som det hedder

men jeg bemærker også i den forbindelse at man at man ikke er tilhænger af en egentlig negativliste

vil skabe et såkaldt advarselsregister på

vi synes også det er godt at kun de udbydere der lader sig registrere og stiller garanti bliver omfattet af rejsegarantifondens

svækker forbrugerbeskyttelsen en smule men jeg synes det er den pris som de forbrugere må betale som benytter sig af rejseudbydere

vel vidende at det sikkert i nogle tilfælde kan være svært for køberne af rejseydelser at orientere sig om hvem der egentlig er dækket ind af rejsegarantifonden og hvem der ikke er om en given rejseudbyder er

men de her tiltag eliminerer i stort omfang den unfair konkurrence som de lovlydige udbydere jo er blevet udsat for

vi er så også rigtig meget glade for at man jo ikke lader lovforslaget betyde at man afskaffer for eksempel den danske særordning

det er en særordning som

bliver bevaret det giver jo rejsende fra danske lufthavne en positiv særstilling som jeg ikke kan forstå at branchen ikke udnytter meget mere i

er så glade for der rejser sig også en række spørgsmål

på garantistillelsen herunder hæve grænsen for at blive fritaget for garantistillelse fra tohundrede og

en million kroner som rejsearrangører i danmark jo påpeger i deres høringssvar

det netop i den nedre ende af skalaen de fleste konkurser finder sted

er altså også her at de største procentvise lempelser

finder sted jeg jeg bemærker selvfølgelig at man i bemærkningerne på side fem og tredive faktisk skriver at forslaget vil kunne betyde at

risiko for at realisere tab som følge af konkurser bliver større det synes jeg måske nok man skulle skrive sig

heller ikke vanvittig begejstret for at omsætningen som danner grundlaget for fastsættelse af garantier fremover skal fastsættes på baggrund af årsrapporten frem for de sidste fire kvartalers

hvad omsætningen af rejseydelser i et givet selskab er en årsrapport kan som bekendt omfatte meget mere end lige omsætningen af

vi synes også det er et tilbageskridt at overnatninger i forbindelse med sprogrejser ikke længere vil være omfattet af garantien det er helt uforståeligt da det jo er en væsentlig del af en sprogrejse at indkvarteringen foretages af sprogrejseudbyderen og i øvrigt mange gange foregår i private hjem

jo netop med henblik på udviklingen af sprog og kulturel forståelse

en naturlig og integreret del af rejsen så hvorfor det ikke

omfattet forstår vi ikke helt

de sammensatte rejser er og det vil vi selvfølgelig bruge udvalgsbehandlingen til at spørge lidt ind til

en charterrejse det er det som i lovgivningen kaldes en pakkerejse men man kan også i dag sammensætte sin ferie ved at indhente tilbud på flyrejser hotel og billetter

hos forskellige udbydere men indimellem

får man også hvis man eksempel køber en busbillet til berlin et tilbud om en koncertoplevelse og tager man imod det og bestiller sådan nogle billetter til en koncertoplevelse gennem den udbyder

kaldes en sammensat rejse og der vil man så i tilfælde af at busselskabet går konkurs være dækket af rejsegarantiordningen fremadrettet så det betyder at det simpelt hen er flere virksomheder som bliver dækket af garantiordningen fremadrettet

det vil også være sådan fremadrettet at det altså kun er virksomheder

kunde som borger har man selvfølgelig selv et ansvar for at undersøge hvorvidt det selskab man køber ydelser hos rent faktisk er dækket af rejsegarantiordningen

et element vi ikke var tilfredse med eller

få lavet en en ændring hist og her nu vil vi forsøge

at lave nogle ændringer det vil jeg fald gøre på mine områder

er noget vi ikke kan bakke op om så der vil også en

være nogle tilfælde hvor jeg under førstebehandlingen kommer til at stå

dvæler lidt ved at sige enten grøn eller rød til at starte og det gør sig også gældende her jeg tror vi er grønne

heroppe indtil nu generelt synes vi

og tager de betragtninger med der kommer nede fra det europæiske samarbejde og får dem gjort gældende over hele europa men det er klart at skal ske på en måde hvor vi ikke kompromitterer vores ofte rigtig gode løsninger herhjemme men

opstartsvirksomhederne inden for den her branche vel vidende at det tit er dem der har udfordringer med også at have soliditet og økonomien fuldstændig

nyt eventyr men det kommer jo som udgangspunkt ikke til at gå ud over kunderne hvis der er nogen af dem der fortsat vil være udfordret i en opstartsfase garantifonden skal jo som de hele

af dem der er i størst risiko for at blive en økonomisk belastning slipper lidt

det kan godt være at det er det men vi er

okay med at tage den risiko fordi det jo er de helt store selskaber

et ændringsforslag burde man for en god ordens skyld få ind at

skulle være en betaling selv for de helt små

at alle bød ind når man også nød godt af samarbejdet det er en mindre ting men

med at det er det eneste vi rent faktisk står og rokker lidt

til forslaget hvis der er yderligere spørgsmål som

i forhold til en bagatelgrænse må vi

til gavn for forbrugerne samtidig

sund konkurrence med til at styrke innovationen og virksomhedernes konkurrenceevne over for udenlandske virksomheder hvilket er en forudsætning for at skabe nye arbejdspladser i hele samfundet derfor skal vi med den rette balance for øje sikre gode rammer

konkurrencen for de danske virksomheder

med lovforslaget siger regeringen at den ønsker at øge konkurrencen ved at gøre konkurrencelovgivningen mere anvendelig både ved at gøre de danske konkurrenceregler lettere at håndhæve og bringe de danske regler på linje med reglerne i eu lovforslaget indeholder en række elementer som jeg lige kort vil komme nærmere ind på konsortiesamarbejder konsortiesamarbejder

mere klar retstilstand så de såkaldte bagatelregler altså undtagelser fra konkurrencebegrænsende regler kommer på linje med eus konkurrenceregler der skal være en klar skillelinje mellem aftaler som automatisk er lovlige og aftaler der ikke er det ligesom i resten af eu

skal fristerne for behandling af en anmeldt

kunne afbrydes ekstraordinært hvis de deltagende virksomheder ikke inden for en given frist indsender oplysninger som konkurrencemyndighederne har krævet altså man stiller højere krav til virksomheders indgivelse af oplysninger ved fusioner så sagsbehandlingen kan forbedres

virksomheders indsigt i oplysninger om sig selv det man kalder egenacces ændres så virksomhederne i mindre grad kan benytte egenacces i undersøgelsessager til at få indsigt i oplysninger om andre virksomheder hertil vil oplysningspligten og indsigtsretten som følger af den kommende databeskyttelsesforordning blive begrænset ved konkurrencekontrol altså der sørges for at

dette gælder dog ikke i sager hvor virksomhederne selv er parter i en sag det vil sige er mere direkte involveret men for eksempel for kontrolundersøgelser hos andre virksomheder med videre

ønsker man at det skal være lettere at anmelde og opdage eventuelle karteldannelser blandt andet ved at styrke straflempelsesreglerne sådan at det bliver muligt at indgive en foreløbig ansøgning uden fuldstændig dokumentation dokumentation for et kartel på den måde kan man få klargjort hvilken omsætning der skal indgå i bødeudmålingen

skal folketinget give sit ratifikationssamtykke altså sin accept til en ny samarbejdsaftale mellem konkurrencemyndighederne i danmark finland island norge sverige grønland og færøerne

tusind

overordnet indeholder forslaget fornuftige tiltag der vil bringe de danske konkurrenceregler tættere på reglerne i det øvrige eu socialdemokratiet vil i udvalgsarbejdet have afklaret hvad det er der gør at dansk industri dansk erhverv danske arkitektvirksomheder danske rederier finans danmark landbrug fødevarer med flere stiller sig på bagbenene

ligesom vi vil gå det igennem med en tættekam for at sikre at gennemsigtighed regler og kontrol ikke svækkes til ugunst for samfundet og forbrugerne

rimelig pænt inde i og

lidt om de mere tekniske dele af det

side er vi positive over for det her lovforslag

selvfølgelig har vi nogle betænkeligheder også set i forhold til detaljeringsgraden

og de bekymringer som der rejses men

af den eksisterende konkurrencelov man får efter vores opfattelse en mere transparent konkurrence og vi kan blandt andet se til de her bagatelregler som

kommer en bedre sidestillelse med de almindelige eu

jeg tror ikke det er noget der vil blive brugt

forskelligt hvordan anmeldte virksomhedsfusioner foregår og derfor giver det god mening at der åbnes op for det i forbindelse med det her lovtiltag egenacces var socialdemokratiets ordfører fru karin gaardsted også inde på

nogle forbedrede vilkår specielt i forhold til at indhente og få

en sag og en afgørelsessag det synes vi

ganske fornuftigt

der udpeget suppleanter til

ny samarbejdsaftale på konkurrenceområdet imellem en række af de

der er der også tale om en fælles aftale som i øvrigt allerede er underskrevet i september to tusind og sytten

det ville måske virke lidt morsomt hvis vi så nu lige pludselig trak tæppet væk under den

en minister måtte rejse et sted hen og trække sin underskrift

så er hvad der måtte være af eventuel spænding jo

foregående ordførere jo grundigt har redegjort for

er det et lovforslag der indeholder en række forskellige elementer

styrket nordisk samarbejde

reglerne om straflempelse hvormed det skulle være lidt lettere

måtte have forbrudt sig mod loven og dannet karteller

redegjort for af mine to foregående kolleger

tidsfrister ind i forbindelse med godkendelse af fusioner hvis ikke oplysningerne er givet fuldstændigt således at vi kan være sikker på at konkurrencen

svækkes hvis vi tillader fusioner

muligheden for at få adgang til egne oplysninger

nogen der synes er en god idé

virksomheder med henblik på at byde på eksempelvis et offentligt udbud lettere kan gå sammen når der er en større klarhed om reglerne

det betyde betyde at der er flere virksomheder

flere konsortier som kan byde på en opgave med henblik på at konkurrencen styrkes og at

der dermed kan opnås mere fordelagtige priser det kan vi

i venstre naturligvis kun synes er en rigtig god idé for det er klart at jo flere vi kan få til at byde på en opgave jo skarpere bliver konkurrencen og jo bedre bliver prisen og der må vi jo så konstatere at der at der kunne

at styrke regelgrundlaget og det er det der er et af hovedformålene med lovforslaget

forbrugere får de skarpeste priser men også hvis det eksempelvis er større anlægsopgaver hvad enten det er offentlige

jo flere virksomheder der kan gå sammen i et konsortium og byde ind

det skulle gerne være med til at sikre at flere byder og dermed styrker konkurrencen og det støtter vi naturligvis fra venstres side som jeg også sagde i min indledning

indsatsen mod konkurrencehæmmende adfærd

uanset om der er tale om en privat eller offentlig ordregiver

har vi selvfølgelig et ønske om at der er en fri konkurrence og

om en lang række konkrete ændringer og forslag

som når vidt omkring som så ofte synes jeg når vi behandler de her forslag

vil nævne et par stykker af

de nye grænser bagatelgrænser synes umiddelbart fornuftige det kan være lidt svært for

hvis man henholder sig til de høringssvar der er givet så så ser det umiddelbart fornuftigt ud forslaget

såkaldte stop the clock princip i forhold til fusionsansøgninger synes jeg virker umiddelbart fornuftigt det er ikke hensigtsmæssigt at

en ansøgning og dermed synes jeg det virker fornuftigt med den slags kan sige incitamentsstruktur

der hvor der kan blinke en lille advarselslampe er måske

sikre konkurrence

løse den her vigtige opgave og på den anden side selvfølgelig hensynet til

og i det her tilfælde virksomheders mulighed for at få

i forbindelse med lovbehandlingen helt grundlæggende

som udgangspunkt positive over for forslaget

de også er positive over for forslaget men også gerne vil kigge nærmere på nogle af de punkter jeg har nævnt

så man altså ser på virksomhedernes markedsandel og ikke på

omsætningen da en virksomhed jo også kan påvirke et marked selv om den har en lille omsætning man får kigget på fristerne for at anmelde en fusion

det er fornuftigt som det er tilrettelagt og man får også ryddet op og forbedret når det gælder virksomheders egen tilgang

i forhold til myndighedernes oplysninger

er alt i alt nogle meget fornuftige

misvisende i høringsparternes øjne et ellers hensigtsmæssigt forslag

mig at få en gennemgang af en teknisk gennemgang om muligt det

jeg bare selv kan få lidt sekretariatsbistand for der er flere af ordene som

det er noget der skal hjælpe på konkurrencen men jeg er lidt usikker på om der er noget retssikkerhed der bliver sat over styr hist og her det tror

hen uigennemskueligt for mig så jeg tror at vi er positive men nogle af høringssvarene tilkendegiver at

selve lovforslaget som er mere positiv end det egentlig måske reelt set er der bliver henvist til at der er noget der bliver formuleret som tilpasninger som

hen er reelle ændringer af ret markant karakter så efter en teknisk gennemgang er

vi sikkert positive når vi har forsikret os om at hensigten er lige så god som

del af anmeldesystemet og den del vil vi fra radikal side forsøge at blive lidt klogere på og blive afklaret på i løbet af udvalgsbehandlingen og derfor afventer vi i vores stillingtagen til lovforslaget

konkurrerer effektivt med hinanden og at konkurrencelovgivningen skaber de rammer som skal være med til at fremme den optimale form for konkurrence

nemmere for virksomhederne at vurdere om et potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt så vi på den måde åbner mulighed for at

kan gå ind og byde på offentlige opgaver med ændringen

opstilles der en mere klar skillelinje mellem aftaler herunder konsortier som automatisk er lovlige og aftaler som ikke er det det gør vi ved at ændre bagatelgrænserne for anvendelse af lovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler ændringen betyder at det klart vil fremgå at samarbejder herunder konsortier

der ikke har til formål at begrænse konkurrencen ikke rammes af forbuddet hvis virksomhedernes markedsandele ikke

bagatelgrænserne ved ændringen bringes de danske regler på linje med kommissionens og eu domstolens praksis da konkurrenceloven blev vedtaget i

tillagde folketinget det stor vægt at

skulle gælde for sager efter konkurrenceloven

er så mange interne oplysninger om virksomheder i konkurrencesager herunder fortrolige oplysninger

den vej det bør derfor ikke via reglen om såkaldt egenacces altså adgang til oplysninger om en selv eller via reglerne i den kommende databeskyttelsesforordning være muligt at få adgang til andres forretningshemmeligheder ligesom det heller ikke bør være muligt at stikke en kæp i hjulet for myndighedernes efterforskning af for eksempel karteller

der er en balance mellem på den ene side ønsket om en hurtig sagsbehandling og på den anden side samfundets interesse i at fusionssager afgøres på et så fuldt ud oplyst grundlag som muligt på den baggrund foreslås det at der indsættes et stoplys i loven som angiver fristen for hvornår virksomhederne skal have afgivet deres tilsagn

der indføres mulighed for at konkurrencemyndighederne ekstraordinært kan sætte fristerne i stå

har anbefalet at vi i danmark indfører mulighed for at indgive en foreløbig ansøgning om straflempelse

vil gøre straflempelsesreglerne i konkurrenceloven mere effektive og øge incitamentet til at søge om straflempelse derfor foreslås det

om straflempelse uden fuldstændig dokumentation for et kartel den foreløbige ansøgning skal selvfølgelig senere følges op af den nødvendige dokumentation

ud fra de bemærkninger der har været nu her ser jeg frem til den videre behandling af lovforslaget

er en af danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner og derfor præsenterede

også da vi sad i regering vækstplan for det blå danmark og den havde netop til formål at styrke danmarks globale position modernisere vores regler og sætte fokus på den grønne omstilling derfor ser vi i socialdemokratiet naturligvis også positivt på tiltag som kan bidrage til at skabe aktivitet vækst og job i det blå danmark når det er sagt har vi i socialdemokratiet ligesom i

søfart hæftet os ved en del af lovforslaget som vedrører reglerne for udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk

søfart fremfører at en udvidelse af dis ordningen vil kunne risikere at føre til en udvanding af registeret de anfører også at der kan være problemer med lovforslaget i forhold til international ret og samtidig påpeger

søfart at ordningen kan påføre staten yderligere omkostninger i form af retten til social sikring som børnepenge og førtidspension endvidere mener

søfart ikke at det vil give en eneste ny dansk arbejdsplads med det høringssvar

ønsker socialdemokratiet at de opmærksomhedspunkter som

søfart påpeger belyses og afklares fuldt ud i det videre arbejde med lovforslaget de andre elementer i lovforslaget pantrettigheder i mellemstore fritidsfartøjer forhøjelse af ansvarsbegrænsningsbeløbet i forbindelse med vragfjernelse hjemmel til at håndhæve sanktioner fastsat af fn og eu sidestilling af offentligt ejede og privat ejede havne i forhold til at sikre tilgodehavende havneafgifter har vi ingen bemærkninger til vi går som sagt konstruktivt ind i det videre arbejde med lovforslaget og ser frem til det videre arbejde men ønsker altså at få udboret de her ting som

det herre

ikke mange spørgsmål til de fremsatte lovforslag men men det skal vi så nyde en gang imellem at der ikke altid skal slåsses om tingene det her lovforslag

er til fordel for danmark og danske interesser også i forhold til den maritime industri vi får sidestillet etableringskravene og aktivitetskravene for de

er klart at man netop med det her lovforslag tydeliggør hvilke aktiviteter der skal til for at udenlandske rederier kan sætte skibe under dansk flag så er der nogle regler

flere har kritiseret igennem tiderne

fritidsfartøjer på mellem fem og tyve bruttoton

digitale

at man i stedet for benytter sig af personbogen som det beskrives hvor registreringen sker digitalt og med færre administrative dokumentationskrav end der er i skibsregisteret det synes vi også giver god mening lovforslaget

også inde på noget som har fyldt meget i danmark og det er i forhold til udgifterne i forbindelse med fjernelse af vragrester eller

mener at der ligger ganske mange skibsvrag

ved christiania som man måske kunne starte med at få fjernet men det regner jeg ikke med at erhvervsministeren vil gå ind og engagere

i det er måske et andet sted det skal foretages men men én ting er

styrelser som står med store udgifter i forbindelse med skibe som af den ene eller den anden årsag pludselig befinder sig i et område af danmark lovforslaget lægger op til

man bedre er i stand til at honorere de økonomiske udgifter der er i forbindelse med vragfjernelser det synes vi også i dansk

er en absolut bedre ordning end det vi har i dag hvor det har været underfinansieret

forslaget også at danmark skal håndhæve sanktioner fastsat af fn og eu

så synes vi også det er ganske fornuftigt at vi får en sidestilling mellem de privatejede havne og de

og kommunalt ejede havne i forhold til at sikre

inddrivelse af tilgodehavender på havneafgifter ved søpanteret og så videre så det er nogle samlede forslag af lidt forskellig divergerende art men samlet set

det et lovforslag som vi synes giver

der jo ikke er en eneste arbejdsplads i det her man snakker

henne i det her foretagende

den ene side af sagen den anden side af sagen er har dansk folkepartis ordfører ikke bemærket det

om man har taget højde for at det her jo altså kan betyde en udvidelse af det antal af udenlandske søfarende

af det er inddragende i forhold til dis

i dag virker efter hensigten

de lovændringer der har været siden nitten otte og firs

virker efter hensigten men det ændrer jo ikke på at vi

også har et dansk pas det er også det vi ser i dag

under dansk flag men med udenlandsk personale

skulle vi indføre en lov hvor man sagde at alle dem der sejler på danske skibe

de mange rederier som som sejler med dansk flag men jeg synes vi skal lade den del af det ligge og så skal vi selvfølgelig tage det med ind jeg vil meget gerne diskutere det med herre henning hyllested det ved

vi har nogle steder hvor dis måske godt kunne blive bedre og det vil dansk

det har jo helt klart været medvirkende til at der i dag

på dis skibene i hvert fald ikke når vi snakker dæksbesætning og

en uholdbar situation som ikke bare

men foreløbig er der jo ikke rettet op på det og nu har dis loven altså eksisteret siden nitten

ting vil vi meget gerne være med til at se på det

vi har tilfælles med enhedslisten netop omkring

i forhold til dansk metal

det synes jeg måske også man skulle erkende fra enhedslistens side at hvis man spørger de forskellige aktører på markedet så er dansk metal måske lidt mere positive end 3f er i forhold til tilgangen til

dis systemet i det hele taget og søfartens ledere og andre har så en lidt mere blandet tilgang til det så

med til at drøfte også her i folketingssalen og vi

forhandle om det men i første omgang synes jeg jo det vil være helt på sin plads at vi

den dis model vi har i dag virker efter hensigten

fastholde det

stærk dansk styrkeposition som

sejler store valutaindtægter

i folketinget og det er også vigtigt at der er nogle stabile og velkendte rammevilkår som gør at der er bred politisk opbakning til til hele det det blå danmark detaljerne er der redegjort for men men lad mig da bare for god ordens skyld sige at det

om hvorledes tredjelande tredjelande kan indflage under dansk flag

at kravet om at man skal være registreret i danmark og drive virksomhed i danmark

det betyder netop at vi sikrer at der er en aktivitet i danmark og at det ikke bare er et dansk flag man sejler rundt med men

drive virksomhed fra danmark og det er med til at sikre at der er en gevinst for danmark ved de ændringer af reglerne som foreslås som andre har redegjort for så forenkler vi registreringen af pant og andre rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer så det bliver lidt simplere og nemmere ved at det overgår

det giver rigtig god mening at gøre det lettere og mindre bureaukratisk så hæver vi ansvarsbegrænsningsbeløbet i forbindelse med vragfjernelse det er jo

grundlæggende et sundt princip at forureneren betaler og derfor må det også være sådan at den der måtte være ansvarlig for at et skibsvrag

dække sig under nogle begrænsninger i ansvarsbeløbet som gør at det ikke er en god forretning for det pågældende selskab eller rederi

risiko for at det er de danske skatteydere der

folkepartis ordfører redegjorde for ja så har vi set noget tilsvarende i norge og det giver

det gælder også de øvrige de øvrige bestemmelser i lovforslaget som sikrer at de internationale regler der er

fn og eu hvis der er rederier og skibe der ikke lever op til reglerne så grundlæggende

meget optaget af at sikre nogle gode rammevilkår for det blå danmark

på os bredt forhåbentlig i folketinget med at sikre nogle rigtig gode rammevilkår så vi kan fastholde en dansk styrkeposition det medvirker lovforslaget til og derfor støtter vi det fra venstres side og jeg har lovet at meddele at det gør

registrerer skibe efter en lov der udelukker danske faglige organisationer fra at repræsentere de udenlandske søfarende om bord på et stykke danmark som det jo er jeg jeg taler som bekendt om § ti i dis loven især stykke to men også stykke tredje og det er en paragraf som gang på gang er blevet kritiseret af den internationale arbejdsorganisation ilo fordi den er i strid med ilo konventionerne syv og firs og otte og halvfems som handler om foreningsfriheden som handler om retten til at organisere sig som handler om retten til at forhandle

det er faktisk denne lov og dette register der betyder at dannebrog når det flages af dis skibe i vidt omfang opfattes som bekvemmelighedsflag

danske søfarende og som bekendt er det jo altså også

modstrid med hvad der var intentionen med dis loven i sin tid meget småt med danske arbejdspladser om bord på skibe i dis registeret især når vi snakker dæksbesætning så selv om der snakkes om vækst igen igen kan man sige

lovforslag også om at udvide dis registeret

det handler om jævnfør i øvrigt

søfart som jo opgør tallet til et stort rundt nul det er

selvfølgelig også al den stund at der er tale om nemmere adgang for udenlandske redere

med lovforslaget lægges der op til lempeligere krav til etablering for udenlandske rederier der lader skibe registrere i dis i stil med de

en dom afsagt i danmark kan således håndhæves i hele eu men hvordan håndhæver man en dom afsagt i danmark i lande

når man ser på de eksempler på krav der stilles til aktivitet

må jeg sige at det ser meget slapt ud efter min mening er det nærmest elastik i metermål man bygger på formuleringer som en vis form for økonomisk aktivitet at man

fra skibets ejer om at skibets drift skam varetages fra danmark at rederiet skal opfylde betingelserne for at være omfattet af tonnageskatten eller at skibet er indehaver af certifikatet

der beviser at det overholder kravene til sikkerhed om bord og det kan heller ikke udelukkes som der står at forskellige aktiviteter som

her i landet i tilknytning til skibet det

åbent register men så vil jeg sige

er det i hvert fald meget tæt på

også derfor at man har så travlt med at forsværge at dis efter denne åbning skulle være et åbent register metal søfart gør også i deres høringssvar

i kraft af indgåede aftaler om

børnepenge og førtidspension til udenlandske søfarende på

dis skibe i større omfang

i kraft af åbningen af dis registeret for udenlandske skibe og rederier men det fremgår jo ikke

søfart gør opmærksom på af beregningerne af konsekvenserne af lovforslaget at

udgifter for staten som en konsekvens

i høringsnotatet svarer ministeriet behændigt udenom som man skriver lovforslaget medfører ikke i sig selv ændringer i reglerne om socialsikring af søfarende men det var altså heller ikke det

blot opmærksom på at skibe med udenlandske søfolk om bord

danske skibe danskflagede skibe

økonomiske forpligtelser alt andet lige blive større for staten og det regnestykke er ikke med

vil jeg naturligvis spørge til dette regnestykke i

som også bådbogen

se om det fartøj man køber er behæftet med gæld det er en problematik vi kender fra bilhandel og den synes vi ikke er værd at overføre

med både men ellers er vi vi positive over for forhøjelse af ansvarsbeløbet ved fjernelse af vrag vi er positive over for gennemførelse af internationale sanktioner ved skibsregistrering

blive noget diskussion om om høringssvarene der vil blive diskussion om sociale ydelser til udlændinge som arbejder eller ikke arbejder i danmark det bliver jo spændende at følge det

ikke er i nærheden af danmark men

skal man jo være underlagt samme tilsyn og gennemgå samme kontrol som danske skibe det er jo formålet med at der skal være en adresse i danmark så mon ikke når vi har fået en god drøftelse af problemerne at man trods alt må antage at at de er af begrænset omfang desuden er der

nogle mindre ændringer i loven i forhold til registrering af pant i det der hedder mellemstore lystbåde og der er ændrede takster for ansvarsgrænser i forbindelse med vragfjernelse så det bliver sikret at staten ikke lider et tab her det er

lovforslag her i forhold til at det er vækstskabende og godt for det blå danmark for jeg tænker at det er godt for danmark som samarbejdspartner i det europæiske samarbejde og generelt internationalt at vi kommer med lempelser over for andre lande der også skal drive fornuftige virksomheder her i danmark men jeg ser heller ikke

i det her lovforslag omvendt

juridiske aspekter som jeg er meget positiv over for jeg har egentlig kun et enkelt obs punkt det er i forhold til et høringssvar fra grønland hvor den centrale den centrale havnemyndighed

er et hjemtaget område og ikke helt finde ud af om

i gang deroppe det må vi se på men som udgangspunkt er vi

kommer til at kunne bruge de brugte fartøjer bedre og hvis vi er enige om at det

bedre for de danske arbejdspladser og arbejdstagere men i et internationalt perspektiv

at der ikke er stærke faglige organisationer til at repræsentere søfolkene om bord og det er jo fremmede landes søfarende

opstår arbejdsmiljømæssige problemer hvis der opstår arbejdsulykker og den slags ting

selvfølgelig vil søge hjælp men ikke kan få hjælp af de danske faglige organisationer til at klare sig igennem den jungle af bestemmelser der skal til

svært nok hvis du kommer til skade på en arbejdsplads i danmark

en stakkels polsk søfarende eller

med udvidelse af registeret en søfarende fra myanmar eller vietnam eller hvor de nu måtte komme fra ikke har danske faglige organisationer til at repræsentere sig og hjælpe sig sig igennem et system hvis der skulle opstå skader hvis de skulle blive syge på arbejdet og så

jo lost det er jo et af de helt store problemer med med dis

overvejelse som herre henning hyllested kommer med at det er et problem for de udenlandske arbejdere på skibene må vi jo se om vi kan gøre noget ved omvendt er det også svært at se at vi kan ændre

den praksis tænker jeg i

det er så måske et spørgsmål tilbage til ordføreren

i forhold til det gældende lovforslag hvor alternativet meddeler at det ikke kommer til at blokere for at stemme ja men det udvider jo problemet når der kommer flere udenlandske redere og skibe til i registreret med må man jo formode eller det er det jo

søfarende på de skibe der nu bliver indregistreret så udvides problemet jo

det kunne være en fornuftig tilgang hvis det var sådan

organisationer kunne repræsentere alle dem som måtte komme i dis registeret på baggrund af det her

kunne man arbejde i en anden retning men jeg tror at enhedslisten

også til at man forener sig og at man skaber i flok men

de internationale systemer i i den grad skal være til at stole på fremadrettet og at det

i dansk regi at vi kan fikse de ting men

her men det indeholder blandt andet en justering og klarificering af reglerne om adgangen

sætte skibe under dansk flag forenklet registrering af rettigheder i

og ansvarsbeløb ved vragfjernelse

forslaget vedrørende vedrørende de udenlandske rederiers adgang til at sætte skibe under dansk flag skal ses i lyset af at regeringen ønsker at fastholde og styrke væksten i det blå danmark og så er det en forudsætning at det selvfølgelig er attraktivt at drive skibe under dansk flag vi skal sikre rammebetingelserne og vi skal sikre at de regler vi har er gennemskuelige så rederierne får lettere ved at træffe beslutning om at sætte skibe under dansk flag og dermed generere beskæftigelse i de landbaserede erhverv med lovforslaget ønsker vi at klarificere og justere reglerne for udenlandske rederiers adgang til at registrere handelsskibe under dansk flag det er ikke tanken med regelændringen at de danske registre skal blive såkaldte åbne registre det er et ubetinget krav for at få dansk flag at der knyttes aktivitet i danmark til det udenlandsk ejede skib

baggrunden for de nye regler vedrørende overførelsen af registrering af pant og andre rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer til personbogen er et ønske om at fremme markedet for handel med brugte fritidsfartøjer det kan i dag være ganske omstændeligt at få registreret pant

mellemstort fritidsfartøj i skibsregisteret

som føres af tinglysningsretten her sker registreringen digitalt og hurtigere det vil komme både ejere af de pågældende fritidsfartøjer banker og finansieringsinstitutter til gode som nævnt indeholder lovforslaget også regler som medfører at de ansvarsbegrænsningsbeløb som i dag er fastsat i medfør af søloven forhøjes i forhold til

forslaget er at erfaringer med vragfjernelse i danmark og i udlandet har vist at de udgifter der er forbundet med vragfjernelser

det er vigtigt her at bemærke at der ikke ændres ved reglerne for forsikringspligten hvorfor det er op til de skibsejere som lovændringen måtte omfatte at afgøre om man ønsker at tegne yderligere forsikring på baggrund af forhøjelsen loven indeholder også regler som gør det muligt for skibsregistrator

slette et skib for at opfylde sanktioner som danmark ifølge sine internationale forpligtelser

fn og eu skal gennemføre over for skibe som ejes drives eller er bemandet af personer fra et land der er omfattet af det pågældende sanktionsregime endelig indeholder lovforslaget regler som medfører at

som udstedes af privatejede havne bliver sikret ved søpant i skibet det vil sikre en ligestilling mellem private havne og offentlige havne jeg ser frem til den videre behandling af

for at blive registreret i dis registeret jeg synes heller ikke at ministeren helt svarer på det hvad er aktivitet i danmark helt

er helt med på at der skal være en eller anden form for repræsentant man vil jo typisk bede

krav men aktiviteter i form af arbejdspladser eller økonomisk aktivitet

ikke helt få øje på men det er muligt at

vil vi udmønte det i en bekendtgørelse hvor vi vil være helt eksplicitte

dem som gælder for skibe som ejes af et selskab hjemmehørende i eu

udmønte det i bekendtgørelsen

i min ordførertale anerkender ministeren at at

søfart har en pointe når de påpeger

der ikke er lavet et et

i forhold til social sikring på forskellig vis som nødvendigvis må følge af et lovforslag hvor man udvider antallet af skibe under dansk flag

vil jeg gerne forholde mig til også på baggrund af den henvendelse der er og den skal vi nok svare på i udvalget

svært at lave et endeligt regnestykke på det for der er jo en masse plusser og minusser men vores udgangspunkt er at det er et plussumsspil for danmark at vi får registreret flere skibe i danmark

forslag der her sambehandles og jeg gør opmærksom på at der dermed også er dobbelt taletid

og for tredjemand efter anmodning fra skat samt forskellige straffebestemmelser

hvorefter man i to tusind og fjorten under den daværende socialdemokratisk ledede regering besluttede at indlede en proces om en omskrivning og

og det er jo positivt at se et arbejde sat i gang under den tidligere regering nå i mål her under

er værd at fremhæve for det lyder som om det er længe siden og det er det jo sådan set også

en god fremgangsmåde

inddraget eksterne interessenter og organisationer fra starten i et moderniseringsforum og garvede skattefaglige

i en ekspertgruppe de har så hver især haft deres rolle i arbejdet med henholdsvis at udpege problemstillinger at gå i dybden med og med at nyformulere skattekontrolloven samarbejde med myndighederne resultatet behandler vi så her i dag en modernisering af skattekontrolloven samt en opdeling i en skattekontrollov og en skatteindberetningslov og altså så en følgelov med konsekvensændringer af en række andre skattelove grundstenene i skattekontrolloven er de samme efter lovforslaget som som før en række forældede bestemmelser bliver afskaffet og der sker forskellige præciseringer loven tager højde for den nye digitale kommunikation og de nye digitale muligheder og indebærer også forskellige konkrete ændringer som jeg vil kommentere

om lidt indberetningsdelen udskilles så i en ny skatteindberetningslov lovforslag

altså en række konsekvensændringer med lovforslag

vi synes fra socialdemokratiets side at det er positivt

skattekontrolloven med det formål at sikre balance mellem borgernes retssikkerhed og effektive kontrolhjemler

findes nu vi mener fortsat at der mangler at blive truffet en række beslutninger og ikke mindst investeret markant i at styrke skattekontrollen og forbedre vejledningen for at nedbringe tabet af skatteindtægter og skabe en mere retfærdig konkurrence som bekendt har regeringen hidtil kun været villig til at løfte ejendomsvurderingerne og inddrivelsesområdet

kontrolområderne har skullet presses til små indrømmelser og endnu ikke sådan været villig til for alvor at tage fat men det er jo en politisk diskussion vi har haft en del gange her i salen og som vi også vil fortsætte det koster danskerne

er ikke rimeligt over for alle de borgere og virksomheder som betaler

og som skal kunne have tiltro til at skattevæsenet sørger for at fejl minimeres og at snyd opdages og standses men selve den opdaterede lovgivning som ligger til grund for

virksomheders oplysninger til skattevæsenet kontrolhjemlerne

som vi behandler her i dag synes vi altså generelt er positiv en mere tidssvarende lov

nemmere at forstå og anvende og det er jo ikke en uvæsentlig del af retssikkerheden det bliver muligt at kommentere beløbene i ellers låste felter over for skat med det samme når man som skattepligtig bliver opmærksom på dem og altså mener at

ukorrekte beløb der er skrevet i de her låste felter skatteministeren får udtrykkelig hjemmel til at forlænge indberetningsfrister ved it nedbrud

som det jo desværre har været nødvendigt at gøre flere gange det gøres også klart at skattevæsenet har lov at kontrollere en virksomhed der arbejder ud fra en ejendom der også anvendes som privat bolig der tages klart stilling til grænsen mellem oplysningspligt og tavshedspligt for tredjemand og forskellige forhold om skatterådet fastsættes skattevæsenet får også en lovfæstet mulighed for at udelukke skattepligtige fra at ændre forskellige ting via tast selv

væsentlig risiko for at det vil blive misbrugt og det er alt sammen tiltag vi kan

i sidste valgperiode vi mener ikke at man skal anvende teleoplysninger i tide og utide og proportionalitetsprincippet i forhold til anvendelsen af kontrolmetoder er vigtigt at huske her

burde man så ikke have muligheden for at indhente de afgørende oplysninger fra et teleselskab det kunne være at det skulle kræve en særlig godkendelse fra skatterådet at skat måtte gøre

en meget væsentlig mulighed at have som skattemyndighed der mener vi som udgangspunkt at loven bør ændres inden vi når frem til tredjebehandlingen og vi vil gerne bruge nogle kræfter på det emne under udvalgsbehandlingen vi synes også det er en mulighed

at få det skatte og momstjek ind i loven som vi har foreslået at skat skal kunne pålægge private virksomheder at få udført af en autoriseret revisor som led i

at aflaste og hjælpe skattevæsenet til at få skabt øget efterrettelighed ikke mindst blandt små og mellemstore virksomheder hvor der jo desværre stadig væk er en del problemer med fejl og

at skatteindberetningen får sin egen lov så er vi ovre i

og at selvangivelsesbegrebet erstattes af begrebet oplysninger i forskellige afskygninger synes vi egentlig er udmærket der bliver en klarhed over formålet med de to forskellige love

indberetninger af de informationer der skal til for at skattevæsenet kan sørge for korrekt skatteansættelse der gives mange informationer fra både borgere selv og fra tredjeparter om borgerne til skattevæsenet

socialdemokratiske statsministerkandidater som politiske modstandere også har en interesse i at mistænkeliggøre

at der er styr på tingene og at ens informationer er i gode hænder når man er i kontakt med skattevæsenet

på forskellige aktører inden for typisk den finansielle sektor og angående medarbejderaktier men omkostningerne er små er det angivet i lovforslagets bemærkninger og det giver altså bedre informationer til skattevæsenet og samtidig administrative lettelser for borgerne så vi kan støtte de nye eller justerede elementer i lovforslag

l femten er så i høj grad konsekvensændringer i en række andre love men det er værd at fremhæve som noget meget positivt at den politiske aftale fra foråret om en styrket indsats mod brugen af skattely og international skatteunddragelse nu omsættes til lovgivning jeg tænker på hjemmelen til skat om smidigt at kunne indhente informationer om transaktioner med relation til skattely hos de danske banker skattemyndighederne

adgang til oplysninger indsamlet i henhold til fjerde hvidvaskdirektiv

en meget vigtig opgave nemlig indsatsen over for

opsummerende vil jeg altså lægge lidt vægt på at vi kommer i dybden med spørgsmålet omkring

muligheden for at anvende teleoplysninger og ser gerne at lovforslaget bliver ændret på det punkt men ellers kan vi

tusind ekstra medarbejdere til kontrol mit spørgsmål er så

mange medarbejdere skal der så være til sidst

de tusind medarbejdere er blevet ansat og hvornår

pension også hvis man nu får flyttet på for mange i forbindelse med den omorganisering af skattevæsenet

hen skal uddannes nye medarbejdere for at man kan rekruttere nogle som er fagligt kompetente nok

en tidshorisont for det hvornår tænker man at de her tusind ekstra medarbejdere

at man også helt sagligt skal passe på at man ikke siger til folk at hvis vi beslutter det i dag

kan gå relativt hurtigt og vi kan fastholde nogle mennesker der ellers ville være stoppet i skattevæsenet

er bare for at man er ærlig omkring hvad mulighederne er

klar til at afsætte penge med det samme altså fra det kommende finansår så man i princippet hvis de var

jeg mener at vi i løbet af få år kan have nedbragt skattegabet så meget at man altså årligt har fem milliard kroner mindre i tabte skatteindtægter

en hel del flere penge ind i statskassen end man bruger på at lave den investering i skattevæsenet vi kan dog først give os til at bruge af de midler synes vi

regeringens kamp for bedre retssikkerhed og at det nu

at vi skal have en ændring af skattekontrolloven

længe det startede med en debat tilbage i

tretten hvor man oplevede rigtig mange dårlige sager altså hvor skat

hen havde behandlet folk skidt man havde fortolket reglerne lidt

at man brugte teleoplysningerne lidt

gjaldt længere det gjorde jo så at der var en del

det førte blandt andet til at vi i

nedsætte en lovkommission som skulle

revision af det her det fik vi så støtte

den første januar to tusind og femten og man sagde så

gøre meget hurtigere ved selv at lave et internt udvalg nu står vi jo så her

men det positive er trods alt at vi får en revision af det og at man nu får kigget på det selv

fra nitten seks og fyrre

og læser det her kæmpe bundt vi har fået til det her lovforslag at det

er letlæseligt stof men det er supergodt at

selvfølgelig sikre nogle gode kontrolmuligheder for vores skattevæsen så man kan kontrollere om virksomheder og borgere overholder lovgivningen men

i balance med retssikkerheden så man sikrer at

uhæmmet kan gøres brug af forskellige redskaber

skattekontrol og en egentlig skatteindberetningslov jeg vil på alle de ting der er i lovforslaget det er ret så omfangsrigt og jeg

finansielle virksomheders pligt til at

en advokat eller eller revisor administrerer penge for en klient og i princippet har en konto

vel rimeligt nok at man kan kontrollere de oplysninger på samme måde som

at man ikke bare kan bryde tavshedspligten og derved

ting som drejer sig om

tager fat i

under udvalgsbehandlingen så vi også kan få kigget på den del

men jeg frygter også lidt at man nu går i den anden grøft ved at sige at nu må

det kunne jo godt være der var en gylden middelvej og det kunne være

skatterådet og få en godkendelse når man skulle bruge det her

den her mulighed for kontrol fra skats side men

have en godkendelse et andet sted

kunne være væsentligt

hedder et selvangivelsesbegreb altså

har igennem mange år været vant til at man skulle selvangive sine tal til skattevæsenet og så blev man lignet ud fra fra det i dag bliver alt

det jeg

indberettet hvem har så ansvaret for de her oplysninger det

have den samme sanktion for det hvis banken indberetter noget forkert eller hvis en

der var en virksomhed som indberettede et kæmpe fradrag

for han har ikke ansvaret for hvad der er indberettet og hvad der er sket med hans skatteting så der er

principielt bør

jeg bemærkede også at fsr har skrevet et høringssvar hvor de også

for at skyde det ned eller sige ja til det men jeg vil bare

synes at vi må dykke noget mere ned i det i udvalgsarbejdet for helt præcis

noget som fundamentalt ændrer den måde som folk

overordnet synes vi det

har været inde over gennem tiden det en proces der har varet i rigtig mange år og jeg synes at

det ender med at vi stemmer for det her lovforslag men der er nogle ting vi lige vil dykke ned i i det udvalgsarbejde som kommer de næste uger eller måneder for at være sikre på at vi rammer den helt rigtige balance

for kontrol og den retssikkerhed man skal give til borgere og virksomheder så

vi får den gode balance

faktisk tre lovforslag vi behandler sammen og det fylder altså relativt meget og så kan

ændre på retspraksis det handler om at gøre tingene mere tydelige forenkle den lovgivning som eksisterer og det kan

at det for borgerne og for virksomhederne bliver lettere at

af det som vi håber på at komme igennem med med det her lovforslag

det der er den gamle skattekontrollov som man så har delt op i to

at man tager alt det der digital indberetning og putter i en skatteindberetningslov og så tager man

set det resterende og putter i skattekontrolloven og det

i stedet for en selvangivelse skal have et oplysningsskema for der er jo ikke ret mange der taler om at selvangive ting

ens forpligtelser er i den henseende så den er rigtig

det sidste lovforslag l femten som er lidt af et bunkebryllup for det er bare det der handler om de tekniske rettelser i de andre lovforslag så det henviser til rette sted og så

ene handler om

det her med at vi skal oplyse på et oplysningsskema

kan ministeren udsætte fristerne for hvornår man skal oplyse om de forskellige ting så alt i alt synes jeg at det er en rigtig god lovgivning og jeg skal for god ordens skyld sige at det er fuldstændig korrekt

at alle gerne vil have æren for det her der er mange fædre til det

jonas dahl som minister dengang var de røde partier imod

jo dejligt at de har taget det til sig de nedsatte et udvalg der arbejdede med det

lovforslag så der er mange fædre til det her og

godt tilfredse med og som som virker rigtig gode som det også

med den her lov og jeg kan også sige at vi fra enhedslistens side ikke er nede i

er rigtig meget godt i det her vi har

nogle nogle ting vi så også undrer os over indledningsvis er

det ser ud til at dansk told og skatteforbund tilsyneladende ikke har været repræsenteret i det moderniseringsforum

relevant at dem som sidder og arbejder med det her til daglig

også mere relevant end end cepos og

japper noget igennem her eller gør tingene unødvendigt hurtigt men får den tid der skal til for at vi kan få den grundige behandling i udvalget og også får de relevante aktører ind over til at kommentere hvis hvis der er præciseringer eller yderligere tilretninger

mange positive ting i lovforslaget det er for eksempel positivt at lovforslaget præciserer at personer som får deres oplysninger til skat indberettet via anden part

oplysninger der er en lang række hovedtemaer her i lovforslaget

i forhold til at der sker præciseringer omkring skats adgang til privatboliger

det er nødvendigt for at skat skal kunne tilgå erhvervsvirksomhedens kontorer varelagre og produktionsdel også hvis de er placeret i selve privatboligen ellers ville der være mange virksomheder som ville kunne begynde at spekulere

vi noterer os med stor tilfredshed at man med lovforslaget sikrer den nødvendige præcision i lovgivningen i forhold til hvilke dokumentationskrav man skal leve op til for at kunne hævde at at armslængdeprincippet er overholdt det er positivt spekulation i at minimere skatten gennem koncerninterne handler

er noget vi fra enhedslistens side ser med stor alvor på og noget vi har set med stor alvor på i mange år og det skal bekæmpes så effektivt som muligt for at der ikke bliver snydt med skatten et af de andre hovedpunkter omhandler rådgivers tavshedspligt og som vi læser lovforslaget og det må vi så også dykke ned

er der tale om nogle præciseringer i lovgivningen som samlet set minimerer nogle

som for eksempel advokater kan bruge til at undslå sig for at give oplysninger om problematiske

ene ting er omkring teleoplysninger som både dansk folkepartis ordfører og socialdemokratiets ordfører har været inde på og det er noget vi må kigge på

få adgang til de oplysninger når det er relevant

den anden ting som jeg ikke har hørt nogen andre ordførere nævne men som jeg

manifesteret ved den skattelypakke vi forhandlede før sommerferien som ønsker at vi kigger mere på rådgivernes rolle fordi de besidder en specialistviden en

velhavende mennesker som har mange millioner for eksempel kan placere deres midler ulovligt i skattely hvis man har mange penge og gerne vil placere dem ulovligt i skattely kommer man ingen vegne medmindre man tilkøber sig den viden eller den specialistviden

det overhovedet kan lade sig gøre at gemme sine penge ulovligt i skattely

i folketingets side lagt meget vægt på at rådgivernes rolle kommer noget mere i fokus

blandt andet i bemærkningerne imidlertid viser retspraksis at der er tilbageholdenhed med at straffe

til til skattekriminalitet end den der direkte er relateret til afgivelsen af de urigtige vildledende eller ufuldstændige

skåret til på en bestemt måde eller eller af forskellige andre årsager som gør at det

i årevis har været nærmest risikofrit at levere den specialistviden der skal til

det er noget som er meget utilfredsstillende

risikofrit at komme med den her specialistviden den her rådgivning som gør at det kan lade sig gøre at snyde velfærdskassen

der står videre under den forudsætning at der ikke foreligger

anvendt til skattesvig er en strafferamme på en år og seks måneder med mulighed for strafskærpelse efter straffelovens § to

ni og firs ikke i overensstemmelse med forbrydelsens grovhed

kræver en nærmere forklaring vi har lige indgået en skattelypakke hvor vi ser på hvordan vi kan skærpe

lovgivningen i forhold til rådgivernes ansvar og så lige efter sommerferien kommer der søreme et lovforslag som foreslår at man går væk fra fængselsstraf

går ned til bødestraf det er altså noget vi må

vi skal have en meget grundig diskussion om

man i højere grad skal til også at bruge bøde

decideret at slække på lovgivningen når vi lige har udtrykt ønske om at stramme lovgivningen

i hvert fald noget som som vi vil dykke meget ned i i udvalgsbehandlingen og til de ordførere som jeg også ved

er den jo intimt forbundet med l tretten idet man nu adskiller selve lovgivningen om indberetningsdelen fra den almene skattekontrollovgivning og i forhold til l femten

er det primært en række konsekvensrettelser på baggrund af l tretten og l fjortende så der er rigtig mange

rigtig godt og grundigt stykke arbejde men der er i hvert fald også nogle ting i det videre arbejde som vi vil fokusere på

det er vigtigt at vi ikke lægger en eller anden fortravlet og forjaget tidsplan her men at der bliver god tid til at komme ned i alle detaljer i den her lov sådan

har ikke den holdning at vi skal lægge barrierer i vejen for skat i forhold til at de kan udføre deres arbejde

af lovforslag nummer l tretten l fjorten og l femten men bagved det

så har skattekontrolloven i mange år udgjort et retssikkerhedsmæssigt problem eller et demokratisk problem den er meget gammel

et held at almindelige fredningsbestemmelser ikke gælder for lovgivning for

at den kunne blive ramt af nogle fredningsbestemmelser men den er gammel den har formeret sig ved

her har folketinget så erkendt sit ansvar og handlet fornuftigt handlet i fællesskab nedsat sagkyndige udvalg og simpelt hen bare lavet en lovgivning så

retssikkerhed i forhold til selve det demokratiproblem at man jo skal rette sig efter lovgivningen selv om man ikke kan forstå den

meget meget markant

det synes jeg at vi som som parlament

godt kan være mere stolte af end ordførerne har givet udtryk for indtil videre og jeg synes egentlig også at

måske kunne tjene som eksempel til efterfølgelse på en lang række andre af de store lovgivningskomplekser som der

hverken jordiske eller overjordiske væsener der kan forstå at vi har lavet

forbedre lovgivningen på på andre områder

dag for folketinget i forhold til afbureaukratisering forenkling bedre retssikkerhed

noget jeg håber at der på en lang række områder vil komme meget mere af i fremtiden hvad der sådan ellers er af

fortrin ved de tre love

blevet sagt rigtig meget om der er den her

kontrolindsats selvangivelsen forsvinder som begreb jeg gad nok vide om den forsvinder som som udtryk eller om den kommer til at leve videre i mange år ligesom en halv pund smør og hvad man ellers siger

beskytter folk bedre når man ikke kigger på de informationer

ikke tidssvarende at blive holdt juridisk ansvarlig for at oplysninger man ikke selv ligger inde med er korrekt angivet

mange forbedringer som er blevet gennemgået og som jeg ikke synes der er grund til at gentage det principielle er meget vigtigt og i virkeligheden en større dag for for folketinget end dagens avisoverskrifter tyder på og det er selvfølgelig noget som vi i liberal alliance i højeste grad

i den nye sæson og føle at man virkelig er en del af holdet her på christiansborg og det føler vi nu og måske nærmest for første gang

trods en stærk og inddragende minister været en borgfred

er for noget vi ikke må være med i hvorfor er det der bliver holdt møder uden os hvad er der er foregået før vi kom herind i folketinget hvad er det der er foregået på skatteområdet

med bred opbakning i folketinget vedtaget at vi skal have skattekommissionen hvad der kommer ud af den

og jeg har heller ikke forventninger i retning af at det kommer til at løse alt hvad der er foregået i fortiden på skatteområdet

i gang med at opleve hvad demokratiet rent faktisk har brug for for at

leve og fungere optimalt og det er at partierne bliver involveret bliver inviteret til møderne og at der er klarhed over hvad det er der er foregået i fortiden også selv om det gør ondt hist og her

vil det altid være og når man skal træffe gode beslutninger

det ofte på baggrund af erfaringer der bunder i netop begåede fejl så det er en glædens dag for mig at stå heroppe og føle at jeg faktisk har indblik i hvad det er vi går og træffer beslutningerne om

nu kan jeg faktisk næsten med med stor malerpensel

gøre at vi ikke samlet kan stemme for den

jeg har så stor tiltro til at vi bliver involveret i arbejdet og får alle de nødvendige oplysninger så skulle vi ikke lade det være en opfordring til samtlige ministre i den nuværende regering og

alle fremtidige regeringer at man inviterer på tværs af partier på tværs af politiske skel til alle tænkelige møder

skattekredsen eller partierne bag borgfreden eller hvad man nu kaldte det det var så forstemmende

skulle opleve at komme ind på et område der havde så store problemer og så stor en lukkethed

med en stærk skatteminister

trods af den her borgfred og nu har vi så sandelig også skattekommissionen hold da op hvor er der mange borgere

så kan vi gå ind og sige vi vil gerne være med og vi klipper en hæl og

og så skal vi nok finde nogle samlede løsninger som der ikke

om hvorfor vi i alternativet føler at nu har vi en demokratisk retssikkerhedsfølelse når vi arbejder på skatteområdet i forhold til at

rent faktisk nok skal blive godt når skatteministeren lancerer noget der lidt ligesom hvis jeg lancerede et tryghedsparti næsten ikke kan gå galt altså tryghed er godt retssikkerhed er godt mere åbenhed på området mere klarhed mere gennemsigtighed

næsten ikke blive bedre så der skal gå meget galt i

bakker op om og tusind tak fordi vi bliver inviteret til møderne det tænker

er som jeg siger et slag for gennemsigtigheden og der er noget forenkling i afhjælpningen af det her massive bureaukrati der har været på området jeg vil ikke gå nærmere ind i de enkelte dele ud over bare at sige

kan sige mere positivt om retssikkerhedspakke

vil gerne svare på konkrete spørgsmål til

informationer til at afgøre vigtige skattesager og også

hen sker ukorrekt skatteansættelse i forskellige sager

der er noget vi trods alt skal arbejde med midt i glæden over et godt stykke forarbejde

om alternativet vil bakke op om at det stadig

hvis fordelene er så utallige som jeg synes de er samlet

må det være noget vi får indføjet i en paragraf hvor vi tilslutter os overordnet hvis ikke vi kan presse på nu ødelægger jeg lidt mit forhandlingsgrundlag i og med at

at vi er ret positivt stemt men lad os se om vi

men jeg forstår ønsket om en lillebitte smule konkret udmelding fra talerstolen

som er udarbejdet nedefra og uden for christiansborg forslagene handler om borgernes retssikkerhed over for skat og en modernisering af en gammel lov fra nitten fyrrerne en række organisationer og borgere har arbejdet i mange år for at lave en ny lov til skattekontrol og indberetninger og radikale venstre vil gerne rose og takke de mange som har knoklet selvfølgelig også i særlig grad i skatteministeriet og skat lovændringerne er komplicerede men får stor ros stort set hele vejen rundt i høringssvarene der er dog en række ønsker og forslag fra advokatrådet og foreningen danske revisorer og de forslag vil radikale venstre gerne lytte til og tage en dialog med ministeren om det er svært at overskue

vi glade for at skatteministeriet har indikeret at det vil blive en politisk drøftelse hvor vi kan komme forslagene fra revisorerne og advokaterne nærmere lovforslagene er også vigtige for bekæmpelsen af skattely skattely opstår når lande på ganske usolidarisk vis lader folk skatteunddrage ved at placere

internationale løsninger er helt afgørende for at få det stoppet både i eu og fn bør og skal danmark stå sammen med andre lande for at kæmpe for de regler som får stoppet

eu direktiv der kræver at bankerne oplyser hvad udlændinge har stående i banken det er afgørende ikke så meget i danmark men bestemt i andre eu lande vi er store tilhængere af de aftaler skiftende regeringer har forhandlet og vi støtter den del af lovpakken samlet regner radikale med at kunne stemme for hele lovpakken og jeg skulle også hilse fra sf og sige at de er positivt indstillet men har en række spørgsmål

og derfor synes jeg det ville være

gøre det til et element i den retssikkerhedspakke

som vi jo ikke i min optik kommer til at lave

kunne blive enige om et fælles betænkningsbidrag eller eller noget andet der understøtter

de politiske intentioner der ligger bag de tre lovforslag som behandles

retssikkerheden på skatteområdet står i dag stærkere end

jeg blev skatteminister det skyldes først og fremmest de to retssikkerhedspakker som regeringen har gennemført med bred opbakning i folketinget

får ryddet op i de regler der giver skattemyndighederne mulighed for at kontrollere borgere og virksomheder

vil jeg senere i år præsentere en ny retssikkerhedspakke det

fjerde hvor vi ser på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i

der ligger neden under hvad folk egentlig skal betale i skat

slås om hvad folk skal betale og det gør vi også i stort omfang og fred være

styrker vi retssikkerheden for skatteborgerne på flere niveauer og

skattemyndighederne og hvis man vælger at klage over sin skattebehandling og skats muligheder for at kontrollere og indhente oplysninger hos borgere og virksomheder er redskaber som jo er helt nødvendige både i en gammeldags

skatteforvaltning men i særlig grad i en moderne skatteforvaltning men at kontrollere eller afkræve oplysninger af en borger eller en virksomhed er grundlæggende magtfulde

inden vi fik folkestyre i danmark nogle meget vidtgående

magtfulde beføjelser og dem er der ingen af os der ønsker gennemført men det siger noget om det historiske i

de beføjelser skattevæsenet har i dag ganske magtfulde og kan være ganske indgribende for den borger eller virksomhed

det helt afgørende at de regler som sætter rammerne for skats kontrolmuligheder er både tidssvarende og klare og indeholder den nødvendige beskyttelse af den enkelte borger eller virksomhed nu foretager vi så

i hvert fald det politiske ønske mere klart hvor grænserne for skattemyndighedernes kontrol går

gennemfører vi en række initiativer der skal ske klare rammer for skattebetaling

nok at langt de fleste danskere ikke skal indberette noget som helst til skat i dag det sørger andre for og det er banken eller arbejdsgiveren

vigtigt at slå fast at ansvaret for de her indberetninger ikke ligger hos borgeren selv det står der ellers nederst på selvangivelsen men det er jo rimeligt al den stund at det er andre der indberetter på vegne af borgeren og så må det være dem der indberetter der har ansvaret for de oplysninger

borgeren har så kun ansvaret for det man retter eller selv

strafbestemmelserne at skatteborgere ikke længere kan gøres ansvarlige for oplysninger de ikke har haft indflydelse

er meget personfølsomt

vi skal sætte nogle rammer op for den kontrol skat udfører

skattevæsenet mulighed for at samkøre alle registre og overvåge danskerne

meget mere effektivt at få folk til at betale den skat

nogle meget skrappe regler

må bruge teleoplysninger på

jo altså sådan at at man skal være mistænkt for

og så er det mærkeligt at skabe en situation hvor skattevæsenet i princippet ville have let adgang til at få de oplysninger eller at skatterådet

der ønsker jeg at skabe noget parallelitet

er det mere alvorligt at

eller voldtægt eller

at være mistænkt for ikke at betale den skat man skal begge dele er alvorlige men det ene er mere alvorligt end det andet og når vi har nogle meget skrappe regler for det her på

beskyttelse af privatlivets fred og fordi man i høj grad

en borger hvis man får adgang til til teleoplysninger og jeg mener ikke at de oplysninger

så en politisk uenighed at skatterådet skal have mulighed for at give skat adgang til de oplysninger når vi er i en situation på retsområdet hvor der skal meget mere til

før politiet kan få adgang til til de her oplysninger der skal vi ligesom på

område og retsområdet værne om borgerens retssikkerhed

i den udvalgsbehandling som kommer

og jeg ønsker at skatteudvalget sætter den

og jeg har ikke noget ønske om at det her skal gå synderlig stærkt det skal forløbe i det tempo som som folketinget ønsker det skal forløbe i

med det udvalg som herre morten østergaard

og lovforslaget har været i høring ad to omgange en udvidet lang

jo stadig være ting der skal udbores og der er også politisk diskussion

grundstenen for en skattekontrollov som

skal bestå i rigtig mange år og der skal vi tage os den tid der skal til

kæmpe arbejde i skatteministeriet blandt de embedsmænd der har været engageret

få skrevet en helt ny skattekontrollov

sætter nogle klare rammer for hvilke redskaber skat må tage i brug for

løfte deres opgave med at få skattebetalingen i hus

havde behov for at få tingene i høring en ekstra gang og der skal også være tid til en grundig lovbehandling men forhåbentlig ender vi

og virksomheds retssikkerhed for øje for øje og

og der vil jeg godt sige for det har der været diskussion om derude at med lovforslaget lægges der ikke op til på nogen måde at udvide de beføjelser

sådan at hvis en erhvervsdrivende driver en virksomhed fra sin private bolig

skal skat have adgang til til computeren

har den ændring ikke noget at gøre med skatterådgivere det har alene noget at gøre med hvad der er praksis

idømme folk fængselsstraf men under nogle andre bestemmelser

mest retvisende at ændre paragraffen

til bødestraf og det vil ikke få nogen betydning

dækkende paragraffer i anden lovgivning men men det kan

på skriftligt det tror jeg var

under førstebehandlingen og ellers skal vi i

ny skattekontrollov og den følgelovgivning

men som det nok ikke overrasker vil jeg spørge ind til det her spørgsmål omkring brugen af

ministeren siger selv at det er en mulighed

at anvende teleoplysninger i nogle særlig alvorlige sager men så er det jo ikke parallelitet helt at fjerne skattemyndighedernes mulighed

er vant til at aflæse hvordan partierne stiller sig i sådan nogle debatter her hvordan

at finde frem til en dialog om hvordan man så indregner det hvis man er nervøs for brugen

men parallelitet er det jo lige præcis ikke hvis man helt vil afskære skattemyndighedernes mulighed for at gøre det

at man ville kunne opnå det samme resultat på en

en beføjelse til til det men der er jo så nok tale om en om en politisk uenighed og det må vi jo drøfte under forhandlingerne politiet har mulighed for under de regler der gælder

få adgang til teleoplysninger også som jeg forstår det hvis

som led i sit almindelige arbejde

kunne bruge teleoplysninger til at ligne folk er jeg

jo instruktionen til skattemyndighederne at så skal de gøre

spørgsmålet er om man fuldstændig skal være afskåret fra muligheden for at kunne anvende den for oplysninger i nogle bestemte sager og med en godkendelse på forhånd og der

men jeg synes ikke at skatteministeren har argumenteret overbevisende for hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre i fællesskab her at finde frem til

en løsning hvor man i bestemte sager under en særlig godkendelse

i i dag uden at få adgang til til teleoplysninger så derfor tror

det der er det afgørende men altså det må vi jo tage

er ganske reelle og alvorlige det skal kunne betale sig at spare op til sin alderdom

gode måde hvorpå vi har opsparing til pensionen via

her men vi er uenige i store dele af forslaget som det er lagt frem blandt andet går det jo på at

man skal begrænse muligheden kraftigt for at kunne indskyde på alderspensionsordninger

folkepensionsalderen at kunne indskyde halvtredstusind kroner

der må vi jo bare sige at det ligner endnu en af den form for skjulte topskattelettelser som regeringen arbejder meget med

hvor mange danske lønmodtagere er det lige der har halvtredstusind kroner i frie midler om året der

hvordan er det med de mange medlemmer i 3f og andre fagforbund hvor man har nogle relativt opslidende job

hen slet ikke frem til stadig væk at være på arbejdsmarkedet i de år hvor man så får muligheden for

sænke loftet og i stedet for se på om perioden så kunne gøres længere end de fem år

hvert fald ikke tilslutte os den ordning som ligger her som først og fremmest vil gavne nogle af de mere velstillede grupper på arbejdsmarkedet og ikke løse samspilsproblemerne

af de høringssvar der er afgivet er ret negative over for forsikring og pension for eksempel og også den fagbevægelse hvis medlemmer det her jo handler om

private pensionsopsparing

løser det problem og som fagbevægelsen selv synes

ordinær udbetaling af pensionsordninger fra fem år før

nedslidt sosu assistent som ønsker at trappe gradvist ned i arbejdstid fra hun for eksempel er tres år som

altså kun trappe ned hvis man går markant ned i rådighedsbeløb det er jo ikke en gulerod men men

et relativt hårdt arbejdsliv og som kan have svært ved at blive på almindelige vilkår helt frem til folkepensionsalderen

vi er enige om en udfordring her men efter vores mening er

en gulerod frem for at man tvinger folk til det

så en del af den aftale som hedder aftale om flere år på

en del af så derfor støtter vi naturligvis lovforslaget men det skal ikke hindre at vi kan få en god debat om emnet for

at vi kan enes om målet men måske ikke om løsningen målet er at

at arbejde men også at det skal kunne betale sig at spare op til pension der er der jo desværre en gruppe af danskere hvor det ikke kan betale sig at spare op til pension blandt andet på grund af modregning

det forsøger vi så delvis at rette op på med

lovforslag og den aftale vi har indgået det handler jo blandt andet om at vi laver nogle ændringer i af det der hedder aldersopsparing som målrettes pensionsopsparing der foretages sidst i arbejdslivet konkret som

indskyde op til halvtredstusind de sidste fem år før pensionen

perioden før det kan man indskyde fem tusind kroner årligt det vil så medføre at den udbetaling man får fra den her pension

ikke giver aftrapning af folkepension eller andre ydelser

for at løse det her samspilsproblem som jeg

har indtryk af der ret bredt

bliver ændret er at vi ændrer på ratepensionen altså udbetalingsperioden som stiger fra fem og

giver god mening i og med at levealderen bliver højere

også kunne fordele sin ratepension over en længere årrække det er ganske fornuftigt og ret logisk pensionsudbetalingsalderen forkortes så fra fem

og det gør at man følger det

har sværere ved at få udbetalt en delpension jeg synes jo omvendt også

skal bruge deres egen opsparede pension

fordi man så er nedslidt og ikke kan tage et

enig i problemstillingen nemlig at vi skal have nogle værktøjer og nogle ting så man kan trappe ned eller at man

job som ikke er på fuldtid hvis man er

måske lidt mere tvivlende over for jeg deler ellers

om det her lovforslag så løser alt omkring de her

jeg synes jo det er et skridt i den rigtige retning

igen dukker op her i efterårets forhandlinger der er sat

at finde nogle løsninger på det jeg synes jo at det her i hvert fald er noget af det som hjælper på en del af det specielt for

gruppe af mennesker som er ret tæt på pensionsalderen og det er jo

der laver man jo så en ændring så de kan betale ind og undgå den her modregning så

at vi ikke løser alle problemer men det må vi jo så

det for folk der nærmer sig folkepensionsalderen ikke rigtig har

svare sig at spare op til pension så konkret foreslår vi at

på en alderspension som ikke modregnes i offentlige ydelser så forhøjer vi også pensionsudbetalingsalderen

tre år før folkepensionsalderen og det skal ses i sammenhæng med at efterlønsperioden jo også ændrer sig fra at være en fem årig til at være en tre årig periode så på den

balancerer det i forhold til hinanden

mener vi også at vi får taget hånd om nogle af de udfordringer

så vi støtter også det her lovforslag for det skal sikre

at det bedre kan svare sig at spare op og at det også kan svare sig

med at arbejde

løsningen som bliver præsenteret i det her lovforslag

er ikke i nærheden af at være socialt afbalanceret for det første står det jo klart i bemærkningerne at tiltaget på lang sigt vil kunne bidrage til en lidt senere gennemsnitlig tilbagetrækning idet det vil bidrage til at færre kan anvende pensionsopsparingen til at finansiere nedsat arbejdstid eller fuld tilbagetrækning allerede fire

fem år før pensionsalderen

man jo sige man toner rent flag

er lidt overraskende at dansk folkeparti

ynder jo at fremstille sig selv som de svages forkæmpere eller almindelige menneskers forkæmpere men her kan man jo se at

lukke yderligere en mulighed

kan gå tidligere fra på pension en nedslidt jord og betonarbejder kan således se frem til at

er en nedslidt jord og betonarbejder der er så heldig at man via sin pensionsordning kunne gå fra et par år før med noget opsparing

bliver den mulighed nu forringet og det er vi lodret imod for det andet

er det her jo i virkeligheden en gave endnu en gave til de mest velstillede i samfundet det siger sig selv at man skal have en rimelig solid indkomst hvis man skal kunne spare op til halvtredstusind

tal fra finansministeriet har jo også vist at

vil seks og halvfjerds procent slet ikke kunne bruge ordningen i gennemsnit vil gruppen kun spare tre tusind to hundrede kroner op om året per husstand til gengæld er det sådan at finansministeriet forventer at en og firs procent i gruppen af de ti procent højest lønnede vil benytte sig af ordningen og her vil hver husstand i gennemsnit spare syvogtyvetusinde og firehundrede kroner op om året så fordelingsmæssigt

er det her endnu en gave fra blå blok til danmarks mest velbjærgede for det tredje

også nødt til at se det her lovforslag i i sammenhæng med de andre elementer som der er i den aftale der blev lavet i sommer den indeholder en lang række angreb på flygtninge og indvandrere i

af opholdskrav i forhold til at modtage fuld folkepension ældrecheck og førtidspension resultatet vil højst sandsynligt blive en gruppe af meget fattige brøkpensionister

en del af det konkrete lovforslag men det er dog en del af konteksten i den aftale som blev indgået så samlet set

kan enhedslisten ikke støtte det her forslag

er at vi ønsker at hæve grænsen for hvornår man bliver modregnet i

de fradragsmuligheder man har i dag når man indbetaler til en pensionsopsparing det vil sikre at en lang række mennesker ville

samspilsproblemet og det vil samtidig være en socialt afbalanceret finansiering hvor

nogle af de mennesker som har fået allermest de sidste mere end femten år i skatterabatter ville komme til at bidrage lidt mere til fælleskassen for at dem der har mindst

løsning som blå blok har valgt

ville spørge om er den her

få en delpension hvor man altså selv kan supplere sin indtægt med

egen pension man skal udhule

ikke i stedet for have et fleksjob

enhedslistens politik

egen pensionsopsparing som man jo skal bruge senere i livet jeg synes ikke

kan folk ikke få tilkendt førtidspension fordi et flertal i det her folketing har vedtaget nogle helt horrible forringelser for eksempel for førtidspensionister det samme gælder

så må man jo bare sige at her har vi faktisk en

pensionere sig selv i et vist omfang en mulighed

haft indtil nu men når det her forslag vil blive tredjebehandlet

det er jo med udgangspunkt i den eksisterende lovgivning

alt andet lige en forringelse for de mennesker at de nu bliver frataget en mulighed

at at der er andre elementer som måske kommer senere nu må vi se hvad der kommer men isoleret set

en nedslidt jord og betonarbejder og det er et problem

også godt tænke mig at at dansk folkeparti

set erkender at man isoleret set har lavet noget som er en forringelse for en gruppe mennesker

skånejob eller blive videreuddannet eller efteruddannet så man

er det store problem for folk der er nedslidte og som måske ikke kan holde til

år på arbejdsmarkedet

skal bruge deres egen pension til at udhule den før tid og dermed ikke have den når de så bliver pensionister jeg

med de forringelser der har været på førtidspensionsområdet

så ikke lave de forbedringer og rulle de forringelser tilbage inden vi begynder at vedtage yderligere forhindringer for at folk ligesom kan manøvrere inden inden for de alvorlige forringelser der har været i de senere år det ville jeg synes var en

samlet set gør at man straffes økonomisk for at spare op til sin egen alderdom det er selvfølgelig et voldsomt stort problem og jeg skal understrege at det her forslag ikke alene er løsningen på det problem aldersopsparing giver mulighed for at man sparer lidt op uden modregning man kan til gengæld ikke få fordelene af udskudt beskatning da man ikke får fradrag for indskud på en aldersopsparing det kan være en rigtig god mulighed for dem som i dag er i klemme i systemet men som sagt løser det ikke

alt det er værd at bemærke at hensynet til at det kan betale sig at spare op til egen alderdom og ønsket om at skabe gode forhold for ældre uden opsparing ikke

forene det er voldsomt dyrt at ændre drastisk

det her forslag skal også ses i sammenhæng med jobreform to hvor

givet andre bud på hvordan man får løst samspilsproblemet det her forslag giver lidt bedre mulighed for en gruppe der ellers vil have svært ved at spare op og det kan vi naturligvis støtte

ikke se jeg synes at blandt andet jesper petersens ordførertale var meget sigende

det er den forkerte løsning der bliver præsenteret på en analyse vi tilsyneladende alle sammen deler herinde

hæfter mig primært ved at den indkomststørrelse der skal til for at kunne levere

bidrag på de halvtredstusind kroner i den sidste periode af ens arbejdsliv

støtte det eller rigtig at komme med forhandlingsperspektiver der kan

som alternativet synes er en god idé men det kan jo ske at

fald behov for at se de andre elementer som det siges fra

også kommer til at støtte op om en løsning på samspilsproblematikken

en jobreform ja men men vi kan ikke isoleret set sige ja til det her

noget i den retning og da jeg ikke kan huske

præsentere det på stående fod men jeg er lidt usikker

har været ude med elementer af en løsning så

burde det ellers være at foretrække med brede aftaler så de holder hen over et valg aftalen løser til dels det såkaldte samspilsproblem som betyder at det ikke kan betale sig at spare op til pension de sidste år af ens arbejdsliv og desuden får aftalen flere til at arbejde flere år og det giver penge i samfundsøkonomien som man

børn og unge og deres uddannelse radikale venstre er for

kunne betale sig at arbejde men men nok så vigtigt

at det skal kunne betale sig at spare op til en tilfredsstillende pensionisttilværelse den såkaldte tredje alder det er desværre i dag ikke altid tilfældet og det anerkender regeringen for mange kan det i dag ikke betale sig at spare op i en fradragsberettiget pensionsordning fordi pensionsudbetalingerne medfører aftrapning i de offentlige ydelser efter pensionsalderen der er heldigvis mange der gør det alligevel selv om det ikke kan betale sig men

pensionsbranchen har gennem lang tid efterspurgt en løsning det har regeringen taget til sig

at kvittere og sige tak til dansk folkeparti for at være med til at tage ansvar for løsningen

jeg vil også sige tak til de partier der her under debatten har udtrykt sig positivt om

til de kritiske røster vil jeg sige at regeringen

nærværende forslag og udspil til jobreform to har fremlagt en sammenhængende løsning der håndterer en

vil selvfølgelig gerne diskutere det udspil vi har lavet lovforslaget

bag ved det men men del to der skal håndtere samspilsproblemet er er den skattereform

man kan ikke for eksempel bare undlade at medregne skattepligtige pensionsudbetalinger ved aftrapning af offentlige ydelser det vil nemlig fjerne målretningen af blandt andet pensionstillægget

de pensionister som har mindst og

voldsom negativ påvirkning af de offentlige finanser man kan heller ikke bare frit lade eksisterende pensionsopsparing flytte til alderspension

undgå at påvirke vilkårene for delpensionering det vil også svække de offentlige finanser væsentligt

ikke de offentlige finanser der er det vigtigste

i den her verden og det er heller ikke det vigtigste for mig men men der skal jo være nogenlunde balance mellem indtægter og udgifter

være med at forfalde til de her forslag som skaber et

de spørgsmål som er rejst

jo ikke at det ikke kan betale sig at spare op der er problemet at de tjener

de vil komme i en situation hvor de får folkepension og tillægsbeløb og andet så så det

ikke kan betale sig at spare op for det er der så heldigvis mange af dem der gør alligevel og det må vi takke dem for

overenskomster de

at det ikke kan betale sig at spare så meget op

til pension som der er indeholdt i overenskomsten og så

se overenskomster hvor der spares mindre op til pension fordi

det gavner måske så samfundet på kort sigt men det skaber et stort

er bare sådan at problemet er i et bestemt indkomstinterval og det er også derfor

dem der vil blive begunstiget